er forkastet der stemmes

der kan stemmes

forslag til vedtagelse nummer v en og

halvtreds af jens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

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer

af et mindretal tiltrådt af et mindretal og der kan stemmes

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer

tiltrådt af et mindretal og der kan stemmes

hundrede og fire og tredive lande omsatte for hundredvis af millioner kroner om dagen går konkurs de mere end seks hundrede medarbejdere

bunker blev fyret og næsten tyvetusind privatpersoner og virksomheder der havde investeret i virksomheden i den tro

opsparinger i en virksomhed de med rette mente var til at stole på

jeg går ud fra at alle der er til stede her er bekendt med

støtte fra flertallet i blå blok

ow bunkers konkurs bør de dyre lærepenge der gør at vi her i folketinget sammen sikrer den nødvendige revision af de virksomheder der har stor betydning for samfundet

blev udløst af kreativ bogføring sådanne situationer skal vi

verden undgå det rammer danske arbejdspladser og det rammer dansk vækst

tillid til vi må desværre konstatere at det lovforslag der er under behandling nu vil have præcis den modsatte effekt regeringens lightudgave af eu reglerne betyder at revisorernes rolle og uafhængighed bliver svækket

værste fald inviterer man til skandaler i ow bunker størrelsen igen med den minimumsimplementering som regeringen ønsker

der stort set ikke virksomheder i jylland der bliver omfattet af de nye regler

vil have skadelige konsekvenser

og forsikringsselskaber defineres som

der ikke berøres af lige præcis den definition definitionen

eksempel ikke store fondsejede og unoterede aktieselskaber familieejede eller kommunale og statslige selskaber

de har stor betydning i form af de arbejdspladser og det skatteprovenu der er lokalt vi har kmd nets og dong som helt eller delvis har amerikanske kapitalfondsejere de falder også udenfor

forsyningsselskaber de falder udenfor

hvis blot en af de nævnte virksomheder gik konkurs på grund af rod i regnskabet

det betyder jo så også at en virksomhed må revidere en kundes regnskaber op til halvfjerds procent af virksomhedens samlede honorar hos kunden

må udgøre helt op til en og fyrre procent af det samlede honorar hvilket er alt for højt

en interessekonflikt indbygget i lovforslaget og det er helt unødvendigt at give mulighed for det

vi kan som samfund ikke leve med at der kan skabes tvivl om den gruppe der over for virksomhederne fungerer som samfundets tillidsrepræsentanter og lovforslaget skaber tvivl om denne tillid samtidig undtages en række centrale virksomheder i vores samfund regeringens

støttes af dansk folkeparti liberal alliance

hvordan de fire partier når frem til deres politik men jeg

af stein bagger sagen af finanskrisen

at man svækker tilliden til revisorerne og revisionen af danske nøglevirksomheder

det er ikke for sent at ændre sin stilling

det kraftigste opfordre regeringen til ikke at udsætte dansk erhvervsliv for den store usikkerhed som det er at indføre vital erhvervsregulering med det snævrest mulige flertal

i sidste ende vil spille hasard med den så afgørende revision

forkastet herefter er ændringsforslag nummer fem seks og to og tyve stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet der stemmes om ændringsforslag nummer fire af et mindretal tiltrådt af et mindretal og der kan stemmes

forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer syv tiltrådt af udvalget det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer otte

herefter er ændringsforslag nummer seksten og sytten stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer ni af et mindretal tiltrådt af et mindretal der tilsammen udgør et flertal om ændringsforslag nummer ti og elleve tiltrådt af et flertal eller om ændringsforslag nummer tolv tiltrådt af et flertal

er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fjorten af et mindretal tiltrådt af et mindretal og der kan stemmes

er forkastet herefter er ændringsforslag nummer tretten stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer femten tiltrådt af udvalget om ændringsforslag nummer atten tiltrådt af et flertal eller om ændringsforslag nummer nitten til en og tyve

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre og tyve til syv og tyve tiltrådt af udvalget eller om ændringsforslag nummer otte og tyve af et mindretal tiltrådt af et flertal

er vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse

her var der ligeledes tale om en konstruktiv og positiv dialog i praksis er baselkomiteens standarder for regulering af kreditinstitutter dog kun vejledende og der er derfor ikke tale om direkte gældende krav eller regler man som kreditinstitut kan undtages fra nye kapitalkrav for baselkomiteen skal indføres i eu lovgivningen før de bliver bindende for kreditinstitutter i eu og således også for danske realkreditinstitutter det er imidlertid ikke hensigtsmæssigt generelt at undtage realkreditinstitutter fra eu regler da der jo også er fordele ved at være omfattet af et regelsæt blandt disse fordele er

status for udstedelse af realkreditobligationer hvilket er en væsentlig del af forklaringen på den lave rente som låntagerne betaler regeringen mener derfor

institutterne eller låntagerne at få realkreditinstitutterne undtaget fra eu reglerne regeringen arbejder i stedet for at der gennem en tidlig interessevaretagelse tages højde for særlige forretningsmodeller

blandt andet gennem løbende kontakt til andre eu lande

kommissionen ecb med flere regeringen vil kæmpe videre både i eu men også internationalt for at sikre at der tages højde for den danske realkredit og på baggrund af det

løsningen på udfordringerne omkring netop vores system ligesom det blot vil gøre det langt dyrere at låne penge i

ikke medlem men endnu vigtigere er det

som omdanner baselkomiteens standarder på lige præcis det finansielle område til reel lovgivning

til eu betyder selvsagt at der

intention skulle stille sig

hvis danmark stiller sig uden for eu reguleringen på det

det med største sandsynlighed betyde en mere vanskelig og ikke mindst dyrere adgang til finansiering for danske boligejere og virksomheder

høj grad af investortillid til det danske realkreditmarked hvis danmark hypotetisk set ikke fulgte eu direktiver og

internationale investorer blive meget skeptiske over for blandt andet danske realkreditobligationer

det ville blive opfattet klart negativt interessen fra udenlandske investorer

at investere i danske realkreditobligationer ville dykke markant dermed ville omkostningerne for boligejere og virksomheder stige fordi

deres boliger og virksomheder

er det helt afgørende at vi her i folketinget står sammen når det kommer til forsvaret af vores unikke

det er ikke første gang at det er til debat uden for danmarks grænser dengang var løsningen den samme som den bør være i

skulder ved skulder for simpelt hen at have en samlet opfordring fra dansk side til at lade realkreditsystemet

bibeholde dets unikke struktur det gør indtryk når et enigt parlament kommer med sådan

synes jeg også det er uheldigt at der på den her måde kommer et sololøb fra

det sender simpelt hen de forkerte signaler til omverdenen

stor respekt for intentionen bag

og af samme grund bør vi også stille os bag regeringen når den fortæller den gode historie gode historie om det stærke danske realkreditsystem baseret på fakta såsom den historisk lave tabshistorik på boliglån som der jo er og insistere på at det er

gør den afgørende forskel jeg håber at enhedslisten

alle ting løst på en god og værdig måde

i sikker havn men jeg må altså bedrøve enhedslisten med at det er vi ikke

hvis det her bliver til virkelighed hvis det her bliver til virkelighed og vi sådan bare uden videre på baggrund af en halv sides

allerede på nuværende tidspunkt

undtage dansk realkredit for kommende basel

stærkt stigende renter i danmark

de realkreditobligationer

observere at bidragssatser og kursskæring er steget markant men renten

sig nedad hvorfor har den så det det har den fordi

gevinst på sine pengeplaceringer men til gengæld var pengene og ens

midler i sikker havn det har været

realkredit i parcelhuse

de mange danske virksomheder og ikke mindst landbruget som andre steder er hårdt presset økonomisk

situation hvor det faktisk ender med

vil få dyrere lån til de danske realkreditkunder og det

på ingen måde være bidragsgivende til vi mener faktisk

omkring investortilliden

enhedslisten har en pointe i og det er jo

forskellige lovgivninger i forhold til nye kommende eu krav

en diskussion også her i folketinget

eksempelvis nye og øgede

nær sagt og i første omgang

skal komme med nogle anbefalinger i forhold til hvordan

langt bedre beskyttelse også imod store bidragssatsstigninger og

blandt andet politisk samarbejde her i folketinget derfor er alle partier så at sige også med i finansiel stabilitet langt de fleste partier i folketinget

lidt trælse og upopulære beslutninger men samtidig selvfølgelig tage medansvar for den samlede finanspolitiske

i dag hvis vi kigger tilbage på de mange år hvor vi har haft recession hvor vi har haft tilbagegang og hvor vi har haft mere eller mindre nulvækst i danmark

at komme igennem rimelig positivt i forhold til mange af de lande som vi typisk sammenligner os med

på de internationale markeder

så har hugget omkring fem og halvfjerds til firs procent af

der har været men jeg synes også at vi trods alt skal minde hinanden om at samlet set er danmark et af de lande hvor man kan finansiere sine ejendomme og værdier på allerbilligste vis i forhold til andre lande

spille roulette set i forhold til på det her foreliggende grundlag

fra det ekspertudvalg som vi ved er i fuld gang med at lave deres

på tværs af partier har taget forskellige initiativer for at sikre at den finansielle regulering der har været nødvendig oven på finanskrisen meget af det jo initieret

også har kunnet rumme en forståelse for det danske realkreditsystem

folketingets partier ved flere lejligheder

inden for en finansiel regulering der sikrer

større finansiel stabilitet i europa det giver rigtig god mening at vi har fælles regler på det her område

hvis det bliver et nationalt anliggende

hvordan man indretter det det her felt

hvert enkelt land

egne regler jeg tror at man nok kunne forestille sig nogle lande

indrettede det helt efter eget hoved i stedet for på baggrund af fælles regler en fælles forståelse

iv anbefalingerne de kendes ikke endnu ministeren redegjorde for at

med relevante parter for at skabe den forståelse for det danske realkreditsystem

bliver jo mere håndfast når de foreligger og så skal omsættes til eu direktiver der vil jeg da sige at der kan man selvfølgelig

godt gøre sig de overvejelser om vi i

på baselkomiteens anbefalinger

omfattet af de fælles baselregler jo er markant større end de er i usa og der må vi

selvfølgelig tage diskussionen med vores partnere i eu når direktivet skal udformes om man nu også gør det på den optimale måde

ved ikke om enhedslisten vil lægge op til et nyt eu forbehold fra dansk side det tror jeg ikke at der kommer noget godt ud af jeg tror at den robusthed og den tryghed som vi hylder ved det danske realkreditsystem

har fælles regler men selvfølgelig fælles regler der indeholder en klar forståelse af de værdier

er den tillid og hvis vi ikke

tilliden til de danske realkreditobligationer falder og at vi så dermed vil se at boligejerne vil blive mødt med stigende renter

set det modsatte vi gerne vil frem til nemlig at omkostningerne bliver så små som muligt og hvis vi kaster os ud i de her eksperimenter ja så kan man jo frygte at tilliden falder og hvis investorernes tillid falder så betyder det at boligejerne får en højere regning så derfor kan vi ikke støtte beslutningsforslaget fra venstres side og jeg har lovet at sige at det

danske realkreditsystem

realkreditsystem er meget meget robust og derfor

er den regulering som kommer fra eu på baggrund af anbefalinger fra basel efter vores opfattelse langt hen ad vejen overflødig

overflødige kapitalkrav

holdt på noget kapital som ellers kunne være ude at arbejde i samfundet

men når vi så ikke kan støtte forslaget

er det fordi det er

uigennemførligt forslag i den forstand at basel jo netop ikke kommer med lovgivning

også flere ordførere der har været inde på de kommer med nogle anbefalinger og så bliver de anbefalinger

ført ud i livet gennem

et beslutningsforslag om at undtage danmark fra den regulering på realkreditområdet som kommer fra

beslutningsforslag som man ikke kan gennemføre i den virkelige verden det synes vi sådan

et arbejde i gang på det her område

gør et ganske stort stykke arbejde for at få basel til at forstå det danske realkreditsystem få eu til at forstå det og og dermed forhåbentlig få lavet en lovgivning som ikke medfører

vil basel sidst på året komme med nogle anbefalinger og det er nogle anbefalinger som man godt kan frygte

de såkaldte gulvkrav

danske boligejere meget meget hårdt og det vil føre til meget kraftigt øgede kapitalkrav til

vi må afvente hvad resultatet bliver engang sidst på året når anbefalingerne ligger klar til sidst vil jeg sige at

der er et paradoks i det her forslag i

det beslutningsforslag som vi behandlede i sidste uge og her tænker jeg på b ni og halvfems hvor der var et ønske fra

nu har vi så et beslutningsforslag hvor der

omfang ligger en anerkendelse af at der nok kommer øgede kapitalkrav til realkreditinstitutterne

et beslutningsforslag hvori der ligger en anerkendelse af at der nok kommer øgede øgede kapitalkrav og dermed desværre nok også øgede bidrag men

et sympatisk forslag vi kan ikke støtte det da det ikke kan føres ud i den

som jeg synes i høj grad bærer præg af at man ikke skulle sidde og tænke over hvad der ville ske hvis det her skulle føres ud i livet men

symbolpolitisk karakter politisk må man sige

som socialdemokratiets ordfører også gjorde opmærksom på

ikke er enige her i folketingssalen og at vi nu sidder og stemmer imod hinanden hvis enhedslisten vælger at bringe det her til afstemning man må også sige at en lang række andre lande

og vi har defor gode økonomiske grunde til at få den undtaget

og det vil betyde at vi kan komme til at komme på hold med nogle som faktisk er ude i at skabe lige præcis det som enhedslisten på sin hjemmeside

finanskrisen blev skabt af et spekulativt finansielt system og det vil sige

at undgå en ny finanskrise

man med til at skabe ustabilitet på hele markedet så

grunde til at det vil være dårligt for de danske forbrugere at vedtager enhedslistens beslutningsforslag når vi ser

er ejet af udenlandske investorer det vil altså sige at en tredjedel af aktierne er ejet af udenlandske investorer hvis man gør

undtager uanset hvad så skaber man faktisk

så er det kun den danske regering der står på mål for det her

institutioner der kan sige at det her er en god investering og det vil sige

overveje om de vil være i den her andenklasses investering og det betyder stigende renter så kan det godt være at enhedslisten synes det lyder rigtig rart

ikke fik højere bidragssatser fordi der kom nogle krav

realkreditsystem det er ikke for sjov det er ikke noget vi skal lege med det er noget hvor vi skal bakke op om den til enhver tid siddende regering som

at kæmpe for at få det her igennem og derfor kan

for at få nogle billige point i stedet for at holde fast

danmark og det klare signal vi har om at bakke op om realkreditten så radikale venstre kan ikke støtte det her forslag

det dyrere for borgerne og det er økonomisk

når

få bekræftet fra nogle af de partier der måske har været meget kritiske

i de kommende forhandlinger

hvor vi gentager det som alle ordførerne har sagt

vi er fuldstændig enige i i hensigten og det

danske økonomi

relativt billige huslån til folk jeg ønsker at den her diskussion og det tror jeg bestemt heller ikke at

skal udmønte sig i at kapitalkrav er af det

for det er jo teknisk set der baselkravene

inden det eventuelt bliver til dansk lovgivning

er altså ret stor forskel på hvem det er der skal modtage hvilke

med de bemærkninger

hvad der er et fælles ønske fra folketinget og også

måske også får en passus ind om at det er rigtig

tale om sololøb og paradeforslag og taktik det er der faktisk ikke

det her forslag da den her

en bekymring for om

betyde at investorernes tillid vil falde jeg anerkender fuldstændig

nogle kapitalkrav der betyder at vores realkreditinstitutter skal hæve bidragssatserne markant eller kapitalisere sig på en måde de

lad os bare forestille os at bidragssatserne blev hævet endnu mere

ikke føre til af tvangsauktioner og andre ting som i samme grad

egentlig ud fra en ærlig bekymring at vi

en meget skarp formulering fra ministeren om at trække en streg i sandet

trække en streg i sandet og sige at det altså

ikke gentage hvad det hele handler om men man kan sige at der er flere bekymringer forbundet med det her en ting er jo spørgsmålet om en fordyrelse af

jo en vigtig del af vores privatøkonomi

op af stolene og og hvis man får en skattelettelse på hundrede kroner om måneden

med med pomp og pragt men mange de

fra et realkreditinstitut

mistet flere hundrede kroner om måneden i bidragssatser så

en sag som vi er nødt til at tage alvorligt det er den ene side af det den anden side af

er medvirkende til at

realkreditinstitutterne holder op med at være det som de har været i dansk historie nemlig

faktisk ejet af kunderne eller var ejet af kunderne desværre kun et af

selvfølgelig ikke højere bidragssatser end nødvendigt hvorfor skulle man dog sætte sine egne bidragssatser

og private aktionærer ind som ejere

sin indtjening

kan så diskutere om om det argument er reelt eller ej jeg har mine tvivl

en slags andelstanke som har

vi har haft en mere gennemsigtig og mere demokratisk og ikke mindst

tilfælde mener jeg sådan set at det er fuldstændig reelt derfor er det også positivt at regeringen har taget sådan en proaktiv tilgang til det så igen vil jeg bare sige tak for en god debat

vedtage en en beretning som om jeg så må sige giver regeringen

rygstød

udtrykker folketingets forventning og opbakning til

det for danske boligejere og som kan undergrave den foreningsstyrede

og medlemsstyrede struktur som vi har haft gennem to hundrede år og som vi desværre næsten er ved at vinke

at ytringsfriheden efter min opfattelse har gode vilkår herhjemme det skyldes ikke mindst at vi her i folketinget har en lang og stolt tradition for at diskutere hvor rammerne for for eksempel ytringsfrihed præcis skal være i den henseende hilser jeg også beslutningsforslaget velkommen ytringsfriheden er blandt andet beskyttet

og eus charter om grundlæggende rettigheder

syv og halvfjerds er enhver berettiget til på tryk i skrift og tale at offentliggøre sine tanker dog under ansvar for domstolene censur og andre forebyggende foranstaltninger kan ingensinde på ny indføres bestemmelsen beskytter alle personer alle typer af ytringer og enhver formidlingsform grundloven beskytter den formelle ytringsfrihed

sige retten til at offentliggøre sine ytringer men derimod antages det at grundloven ikke beskytter den materielle ytringsfrihed

blandt andet beskyttet i artikel ti i den europæiske menneskerettighedskonvention og i artikel elleve

i eus charter om grundlæggende rettigheder beskyttelsen efter de to bestemmelser identisk og jeg vil derfor nøjes med at fokusere på artikel ti i menneskerettighedskonventionen efter artikel ti har enhver ret til ytringsfrihed bestemmelsen omfatter både retten til at fremkomme med ytringer og retten til at modtage ytringer beskyttelsen efter artikel ti er ikke ubegrænset der kan foretages indgreb i ytrings og informationsfriheden hvis indgrebet er foreskrevet ved lov

og andre rettigheder både grundloven og den europæiske

fastsætter altså nogle ydre grænser for ytringsfriheden når det gælder grundloven handler det om at beskytte mod censur og når det gælder menneskerettighedskonventionen handler det blandt andet om at staterne kun må gribe ind over for ytringer hvis der er god grund til det deraf følger også at lovgivningsmagten helt overordnet er overladt ganske vide rammer når det handler om at fastsætte de nærmere grænser for ytringsfrihedens udfoldelse i

de rammer har folketinget udnyttet til på en række områder at fastsætte lovgivning som begrænser ytringsfriheden det gælder for eksempel reglerne i straffelovens kapitel syv og tyve om freds og æreskrænkelser og bestemmelserne i forvaltningsloven om tavshedspligt hver gang det er sket har vi haft en grundig debat om det i folketinget

inde på i begrundelsen for forslaget har ændringerne i samfundet selvfølgelig også betydning for ytringsfrihedens rammer både i positiv og negativ henseende for eksempel betyder den øgede globalisering og internettets udbredelse at vi i dag kan dele informationer og tanker med langt flere mennesker end førhen det er grundlæggende en positiv udvikling som sætter os i stand til at påvirke andre rundtomkring i verden og selv at blive påvirket af

for eksempel betyder den at personer i udlandet som vil danmark det ondt har betydelig lettere ved at sprede hadefuld propaganda til personer her i landet og det betyder at vi bliver nødt til at overveje om vi skal give myndighederne nye redskaber som giver adgang til at gribe ind over for disse personer de overvejelser skal foregå

og

at vi har en udfordring som måske

men som vi fra politisk hold

men også for fremtidens demokrati for hvis konsekvensen af at stille op i debatter konsekvensen af at sige sin mening er at man

at færre stiller sig frem og stiller op

retten til ytringsfrihed uden også samtidig at diskutere pligten til at opføre sig ordentligt over for hinanden

vi så i udsendelserne om grimhøjmoskeen hvordan ytringsfriheden

til at formidle budskaber om stening af kvinder og vold mod børn når man er forkynder

anvende ytringsfriheden under ansvar og det er et problem når ytringsfriheden bruges til at indskrænke en

følger en pligt også hvad angår ytringsfriheden socialdemokraterne bakker op om både racismeparagraffen og blasfemiparagraffen

konkluderede straffelovrådet for mindre end et år siden da de afleverede deres betænkning vedrørende netop blasfemiparagraffen

da vi nedsatte et udvalg der så på offentligt ansattes ytringsfrihed hvilket resulterede i

ytringsfrihed er en grundpille i vores demokrati og derfor skal vi hele tiden kunne diskutere hvis nogen oplever at ytringsfriheden begrænses og det gør vi jo også hele tiden og konstant

fint i udvalgsarbejdet diskutere om straffelovrådet skal se på enkelte begreber eller begrænsninger inden for ytringsfriheden men vi mener ikke at en kommission er det

nødvendig med de ord skal jeg meddele at vi støtter ytringsfriheden

debatten om ytringsfriheden samt eventuelt

at ytringsfriheden er levende at ytringsfriheden ikke har behov for en kommission til

sidste årti af gode grunde det er også en debat der er vigtig at fastholde og det synes jeg at vi gør bedst politisk

at tage

vurdering af ytringsfrihedens vilkår og udvikling

den grundige vurdering mener forslagsstillerne er nødvendig forslagsstillerne begrunder ønsket med den samfundsudvikling der har fundet sted i de seneste årtier ikke kun i danmark men i verden generelt

især har fremkomsten af sociale medier ændret vores måde at kommunikere på og dermed også ændret vores måde at ytre

men jeg mener ikke at samfundsudviklingen har svækket ytringsfriheden helt grundlæggende

venstre af den klare opfattelse at ytringsfriheden i dag har rigtig gode vilkår i danmark vi har fra politisk side opstillet de bedst mulige rammer for ytringsfriheden og vi diskuterer løbende ytringsfrihedens vilkår og rammerne for den tag bare debatten her i dag derfor ser venstre heller ikke behov for at nedsætte en kommission og på den baggrund kan vi ikke støtte beslutningsforslaget

er mener at

vi har jo også en situation hvor vi har en en terrortrussel som vi skal tage seriøst men hvor vi samtidig også skal undgå ødelægge de

beskytte imod lige præcis

der har været diskussioner om

hvad man skal gøre vi så det eksempelvis med med den kurdiske tv station

tv station som som talte formørkede kræfter som isil midt imod og som blev set af millioner af seere i i mellemøsten men som blev lukket

at der er pres på ytringsfriheden eksempelvis

i tyskland hvor noget så banalt som at gøre lidt grin med præsident erdogan lige pludselig er noget som som man skal på anklagebænken for det synes jeg er

dybt dybt bekymrende og det viser jo de problemer

der er i forhold til ytringsfriheden og hvor jeg slet ikke synes det ville skade

en opkvalificering med med sådan en kommission

muhammedtegningerne var der jo stor opbakning bredt set for

en samlet front på rigtig mange strækninger i forhold til retten til

tale og til at tegne frit nu er der så en stor diskussion

hvor frit man skal kunne tale vi

muhammedtegningerne blev rost fra højrefløjen

forsvar for ytringsfriheden nu kritiserer regeringen

vil kriminalisere ytringer alene på baggrund af holdninger i forhold til til de initiativer som regeringen er i gang med i forhold til diskussionen om imamerne så jeg synes det er helt afgørende at vi i danmark har en situation hvor vi sørger for at alle er lige for loven

som opfordrer til vold eller til terror bliver straffet

at man ikke bliver straffet for at sige dumme ting vi vi skal stå

moderne teknologi globalisering og terrortrussel

herre nikolaj villumsen nævnte et eksempel jeg

er meget relevant nemlig hele diskussionen om en tysk komiker der har tilladt sig at gøre grin

skulle igennem en sag i tyskland på forespørgsel fra den tyrkiske præsident selv det er måske noget vi slet ikke havde forestillet os for få år siden ville kunne ske

nation i europas

den tyske regering om at rejse en sådan sag og at den tyske regering efterkommer

er helt uhørt og det aktualiserer det pres

som der desværre er på ytringsfriheden i de her år man skal jo huske på at ytringsfrihed handler om at man bliver sat i en situation hvor man dybest set er tvunget til at leve med at der er folk der siger noget man ikke selv kan lide

en socialdemokratisk ordfører der talte om at man

altid godt at være et ordentligt og pænt menneske

at ytringsfriheden bliver noget fad

hvis udgangspunktet for den er at den hele tiden kun skal tage hensyn til at folket gerne skulle kunne lide det som man siger faktisk handler ytringsfrihed om retten til at blive modsagt

her med en kommission og det bliver også lidt en undskyldning for at man ikke skal stemme det her ellers ganske udmærkede beslutningsforslag igennem men det kunne jo være at det netop kunne være katalysator for at vi finder frem til nogle løsninger på noget som vi egentlig gerne vil men som ikke sker

også at herre nikolaj villumsen sagde det jeg synes der har været lidt skiftende meldinger

på det og ret mig hvis jeg tager fejl men jeg synes ikke der har været en

i det synspunkt og det er ikke en kritik

desværre det ser ud til med de indlæg der har været fra de store partier men

mellem dansk folkeparti og liberal alliance

alliere os med en række af partierne i i rød blok og så måske ligefrem

udvidet ytringsfriheden på nogle områder

nu ved

imamer og deres ytringer bare med modsat fortegn hvis man ser på siderne her i folketingssalen i norge har en række forskere på institut for samfundsforskning udgivet en rapport om status

to tusind og fjorten vi synes i alternativet at en sådan rapport også kunne være værdifuld i danmark så debatten om ytringsfrihed får mulighed for at løfte sig mere end den seneste tids ytringer kan man sige

mener derfor på linje med forslagsstillerne at der er behov for at brede diskussionen om ytringsfriheden ud udviklingen udfordrer vores forståelse af ytringsfriheden og forslaget giver en mulighed for

blive klogere på en af de vigtigste værdier i vores samfund vi synes derfor at en kommission

er også villige til at diskutere andre former for arbejde der udreder

bakker vi op om forslaget og er villige til at tage en videre debat om hvordan og hvorledes en sådan kommission eller et andet arbejde

ansatte udøver selvcensur det er jo også

det problem vi i øvrigt kommer til at diskutere senere i dag hvor vi skal diskutere en whistleblowerordning så synes vi også et problem når den politiske magt begynder at kriminalisere bestemte ytringer ikke fordi vi har sympati for de ytringer men fordi vi synes det strider

et grundlæggende princip for et frit liberalt samfund nemlig at det også må kunne tåle at blive talt

imod men også helt praktisk fordi vi tror det bliver sværere at bekæmpe

ekstremistiske holdninger hvis de bliver gemt i kælderen i stedet for at komme ud i lyset hvor

kan bekæmpe dem med åben pande

ikke kan støtte forslaget om at nedsætte en kommission

fordi vi mener at emnet allerede i dag er genstand for en levende og mangfoldig debat

der er af den og nogle af de dilemmaer som jeg har nævnt og nogle af de problemer jeg har nævnt nu bliver jo allerede diskuteret blandt politikere journalister

offentligt ansattes ytringsfrihed det er altså de aktører som forslagsstillerne også forestiller

en kommission det er jo allerede aktører som i den grad er mobiliseret i debatten omkring ytringsfrihed

og sådan et kommissionsarbejde ja det ville måske være at skabe det store forkromede og autoritative billede

bedste overbevisning er det en illusion at tro at resultatet kan blive en række autoritative anbefalinger for som dansk folkeparti og der må jeg

eller de problemstillinger vi prioriterer højest

for eksempel at bekæmpe radikaliserede imamer

bange for ved sådan en kommission

billede og blive enige om nogle anbefalinger det tror vi er en illusion men jeg er også bange for en politisering af arbejdet

hassan og det synes jeg i virkeligheden den her debat allerede

og mit eget parti som er dybt kritiske over for den kriminalisering af ytringer som

meget optaget af blasfemiparagraffen og andre kan være

vi utrolig optaget af hvem der skal sidde i den kommission

en diskussion som er mangfoldig som er levende

meget store meningsforskelle i folketinget

er nemlig i den offentlige debat hvor der er rigtig mange der deltager deltager med holdninger men også

juridiske udredninger og så er der jo altså en politisk debat

alligevel nogle gange ønsker at gå på kompromis eller nogle ønsker at gå på på kompromis

er man mener truslerne er størst og så videre og

til at kriminalisere ytringer vi er ikke villige til at gå så langt som mange andre er og så videre og så videre men vi tror ikke på at et kommissionsarbejde kan bringe nye erkendelser frem og vi tror slet ikke på

efter ti års debat hvor

meget tydeligt at der er meget store

det tror jeg ikke en kommission kan ændre på og det skal

den samme religion men jeg vil også sige at

folks følelser og det er nogle af de allermest grundlæggende principper i et moderne samfund herunder

tegne og skrive hvad man vil inden for lovens rammer som

og

betalt en meget høj pris ambassader blev sat i brand folk døde

få beskyttelse hver eneste dag måske i resten af deres liv og der har været helt konkrete angreb på på deres liv

og siger ja

er allermest grundlæggende vigtigt i vores samfund

så videre

nogle af de ting de udtrykker

på bordet så er det at vi skal tage lovgivningsmæssige skridt

eksempler men de to eksempler

der har fyldt så meget i vores samfund

det sidste årti nemlig diskussionen om ytringsfriheden

skal sættes det er baggrunden for at vi synes det kunne være rigtig godt at nedsætte en kommission for at få belyst det her emne af nogle mennesker der har en lidt anden indgangsvinkel til det end politikere vi har det også med

i nordmændenes fodspor i hvert fald i forhold til

ytringsfrihedskommission kunne være rigtig godt jeg bliver bekymret når

højt antal politikere i folketinget som synes at vi skal udfordre konventioner og udfordre grundloven specielt set i lyset af den pris vi har betalt

og det er det kunne være godt at få en tilbundsgående diskussion om

for loke såvel som for thor

imamernes udtalelser

allerede i dag der er en lang række ting man ikke må opfordre til

til terror og så videre og så videre men den diskussion synes vi fra

uagtet hvad der ender med at ske kunne det være godt at få en en større diskussion

nøjagtig de samme grundlæggende principper og holdninger til ytringsfrihed til frihedsrettigheder

kriminalisere ytringer

ønsket ordet

frihedsberøvelse være nødvendig ligesom frihedsberøvelsen i givet fald skal være så kortvarig og så skånsom som muligt frihedsberøvelsen over for deltagere i forsamlinger og opløb må så vidt muligt ikke overskride tolv timer regeringen anser det for fornuftigt og nødvendigt at politiet kan gøre brug af administrative frihedsberøvelser for at afværge og forebygge fare

forslagsstillerne grundlæggende også synes det er imidlertid et problem hvis politiets administrative frihedsberøvelser i væsentligt omfang efterfølgende

enten politiet selv eller af domstolene som det fremgår af de udvalgsspørgsmål jeg besvarede i februar om administrative frihedsberøvelser sker der ikke en systematisk opfølgning på de sager hvor en administrativ frihedsberøvelse underkendes det betyder dog ikke at politiet ikke har fulgt op når der er sket underkendelser hvilket eksempelvis skete efter klimatopmødet i københavn i to tusind og ni i december to tusind og ni blev der endvidere indført en indberetningsordning hvorefter samtlige politikredse skulle indberette administrativ frihedsberøvelse i forbindelse med forsamlinger og opløb

som jeg tilkendegav under samrådet den tolvte april har rigspolitiet den fjerde april udvidet indberetningsordningen med virkning fra den første januar til at omfatte alle sager om administrativ frihedsberøvelse hvor det efterfølgende i enten politikredsene

domstolene vurderes at politilovens betingelser for

i hvilke situationer politiet i praksis anvender administrative frihedsberøvelser det skal samtidig overvejes om der er behov for at foretage lovgivningsmæssige justeringer eller andre tiltag i forhold til spørgsmålet regeringen vil afvente dette arbejde som forventes afsluttet umiddelbart efter sommerferien før det kan vurderes om der skal ske

den ændring af politiloven

frihedsberøvelse over for deltagere i forsamlinger og opløb skal det bemærkes at den maksimale længde for

administrative frihedsberøvelser blev forhøjet fra seks til tolv timer med den såkaldte lømmelpakke i og ni blandt andet på baggrund af en anbefaling fra rigspolitiet

situationer som for eksempel i forbindelse med større begivenheder som netop klimatopmødet kan være nødvendigt

strækkes ud over seks timer men selvfølgelig skal frihedsberøvelsen også i disse tilfælde være nødvendig og så kortvarig og skånsom som muligt rigspolitiet har oplyst at det fortsat er deres opfattelse at der er behov for en sådan mulighed regeringen kan derfor samlet set

viden

at politiet har de her muligheder for at tage luften ud

passe på vores tryghed vores lov og vores orden i det offentlige rum det kan vi fuldt tilslutte os så

ikke en straffeaktion fra politiets side det er tværtimod en handlemulighed der gør politiet i stand til at foregribe potentielt farlige situationer der kan udvikle sig

om at være på forkant frem for på bagkant med situationer der potentielt kan udgøre en udgøre en risiko for andre mennesker med de to pointer in mente er venstre selvfølgelig helt enige med ministeren det er både fornuftigt og nødvendigt at politiet kan gøre brug af administrativ frihedsberøvelse

som bekendt allerede igangsat et arbejde med at kortlægge hvornår politiet i praksis anvender administrativ frihedsberøvelse og i det arbejde indgår også overvejelser om hvorvidt der er behov for justeringer i forhold til den gældende lovgivning på området det arbejde ønsker vi i venstre at afvente resultaterne af for i tilfælde af at loven skal justeres

ønsker vi at gøre det på et oplyst grundlag ud over

præciseret reglerne i politiloven ønsker forslagsstillerne at tilbagerulle den maksimale

den modsatte manøvre

der blev gennemført i to tusind og ni og i to tusind og ni anbefalede rigspolitiet at den maksimale

skulle hæves til tolv timer fordi man havde erfaret at de seks timer i

tilkendegivet at der er ekstraordinære situationer hvor der fortsat er behov for at kunne

tolv timer det er en tilkendegivelse

selvfølgelig med den betoning

administrativ frihedsberøvelse til enhver tid skal være så kortvarig og

borgernes retssikkerhed samlet set kan venstre ikke støtte det her beslutningsforslag

også rejst det her problem ad flere omgange vi rejste det tilbage i to tusind og tolv eksempelvis i forbindelse med med finanslovsforhandlingerne dengang blev det afvist af

problematikken i forbindelse med et samråd

at vi i dag er er positive over for forslaget

til handling og vi ønsker at lære af de dårlige erfaringer der desværre

blandt andet været den problematiske frihedsberøvelse på dronning louises bro i københavn som viste sig at være i strid med

kinesiske statsbesøg i løbet af de sidste år ad flere omgange hvor politiet

desværre ligefrem med med hjemmel i politiloven det viser jo manglerne som vi desværre har og vigtigheden af at få skrevet ytrings og forsamlingsfriheden ind i i politiloven som jo lige præcis er det der ligger i i forslaget her sf fremhæver også problemerne

de ulovlige masseanholdelser i forbindelse med

klimatopmødet i københavn tilbage i to tusind og ni og jeg havde personligt selv erfaringerne som jeg også tidligere har nævnt med at være demonstrationsleder ved den her meget meget store fredelige demonstration der var samlet omkring ethundrede og titusind mennesker i i københavn

lytte til vores råd fra demonstrationsledelsens side og greb ind og lavede en ulovlig

det var et groft indgreb i forsamlingsfriheden for en lang lang række af ganske fredelige

dybt problematisk og og noget der sendte et voldsomt signal ud i verden

jo også noget som satte en ganske ganske fredelig demonstrations afvikling i fare det var rigtig positivt at det lykkedes at holde folk i ro

at de her dårlige erfaringer tilbage fra to tusind og ni viser hvor uklogt

det kan være når der fra folketingets side bliver lagt et politisk pres på politiet for for alt i verden

slå hårdt ned uden hensyn til hvad det kan have af konsekvenser for ganske almindelige fredelige demonstranters frihedsrettigheder men også de konsekvenser det kan have i forhold til at sætte afviklingen af en fredelig demonstration i i fare så fra enhedslistens side kan vi støtte det her beslutningsforslag fra fra sf lykkes det ikke i dag at få et flertal

rulle lømmelpakken tilbage for det havde både socialdemokratiet sf og det radikale venstre lovet

imidlertid ikke så vi måtte jo skuffes selv om vi endda havde lavet en politisk aftale sammen

sig at tre på hinanden følgende socialdemokratiske justitsministre ikke var i stand til

det løfte man havde givet folketinget

så havde vi egentlig håbet her efter valget i femten at det kun var fordi man var kommet i kløerne på embedsapparatet undskyld

at man nu var kommet ud af de kløer og

sine egne politiske synspunkter

undersøgelsen er blevet færdiggjort kan få socialdemokratiet tilbage som vi kendte det

det er jo i virkeligheden ikke særlig godt i en retsstat at borgerne administrativt kan blive tilbageholdt af myndighederne

selvfølgelig ikke godt at man udvidede den tidsperiode

til tolv timer og at man og det synes jeg ikke at vi har diskuteret så meget i dag også udvidede den personkreds

på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt mit yndlingseksempel fra den

og som jo i virkeligheden kan risikere at blive administrativt tilbageholdt bare fordi

at borgerne bliver mere tilbageholdende med at gå til helt

en grundpille i et demokratisk samfund at man kan forsamle sig og give udtryk for sine holdninger også når de

det er også derfor at vi med glæde har indgået en såkaldte respektpakke med justitsministeren og de øvrige blå partier det er forslag som har en ren linje

at gå efter dem der forbryder sig imod grundlæggende regler i vores samfund det i modsætning til det som de her regler handler om hvor ganske almindelige borgere kan komme i klemme og blive tilbageholdt uden mulighed for at blive stillet for en dommer

problemstilling som også socialdemokraternes ordfører fru trine bramsen var inde på nemlig at der står at det

indeværende folketingsår det er måske meget ambitiøst men mon

så liberal alliance er positiv over for

sf har jo i hvert fald ligesom frigjort sig fra hvilke kløer det end måtte være man var i på det tidspunkt

relativt stort antal sager herunder tibetsagen

mener vi i alternativet at regeringen bør tage initiativ til at styrke politilovens beskyttelse af borgernes grundlæggende frihedsrettigheder vi støtter derfor forslagsstillerne i deres ønske om at politiloven bør ændres således at hensynet til ytringsfriheden indskrives direkte i loven så det gøres klart at hensynet til ytrings og forsamlingsfriheden skal tillægges mere vægt når politiet skal balancere disse rettigheder over for hensynet til den offentlige orden og sikkerhed jeg synes det er helt afgørende at der ikke hersker tvivl om at man kan deltage i demonstrationer

risiko for at blive administrativt frihedsberøvet udviklingen peger i den grad på et behov for en opprioritering af hensynet til retssikkerheden på det her område særlig med hensyn til

forsamlingsfriheden og retssikkerheden

støtter vi præciseringen af politilovens

se på hvorfor man så har skærpet brugen så markant af administrativ frihedsberøvelse

det er jeg selvfølgelig rigtig rigtig glad for det er blandt andet på baggrund af nogle af mine egne spørgsmål til ministeren at der er kommet svar

jeg synes bare også at ministeren bør udtrykke bekymring

noget galt som ikke engang kan løses ved hjælp af en ændring i lovgivningen så

politisk og på forhånd i stedet for at

et temmelig utilfredsstillende sted hvor hverken politi eller borgere i virkeligheden rigtig ved

jo godt være at vi i løbet af de næste ti år så kunne få en praksis og en præcisering gennem en række domme

det er utilfredsstillende at det skal finde sted på den måde vi støtter også en tilbagerulning af den maksimale længde af administrativ frihedsberøvelse

også den anden del af lømmelpakken ændres

reglerne om skærpende omstændigheder når et forhold er begået mens eller i umiddelbar forlængelse af

grov forstyrrelse af ro og orden

og få fængselsstraf i fyrre dage så synes jeg

viser det sig at være store problemer med dette lovforslag

få nogen garanti for at den her lov ikke kommer til at ramme de forkerte

desværre har vi kun set at det er gået én vej med den her lov det som partierne der var imod den dengang advarede imod og

gå ud over nogle grundlæggende rettigheder også rettigheder fastslået i internationale konventioner og der er adskillige domme som siger

at den her form for ulovlig masseanholdelse

og sidstnævnte burde jo også gøre indtryk på socialdemokraterne

bredt rum til at udøve den her

nu bliver sat i gang munder ud i noget ellers genfremsætter vi

jeg som justitsminister også har det overordnede

sige spørgsmålet om hvorvidt der skal indføres et såkaldt arbejdsgiveransvar i racediskriminationsloven racediskriminationsloven så arbejdsgiveren bliver ansvarlig for medarbejdernes handlinger når de er på arbejde der vil under udvalgsbehandlingen af forslaget naturligvis blive rig mulighed for at få besvaret de spørgsmål der måtte være på de områder som hører under erhvervs og vækstministeren og udlændinge integrations og boligministeren

at der allerede i dag er mulighed for at strafforfølge både den pågældende dørmand og eksempelvis en daglig leder bestyrer eller bevillingshaver for overtrædelse af racediskriminationsloven hvis en daglig leder bestyrer eller bevillingshaver har udstedt mundtlige eller skriftlige retningslinjer om at unge mennesker med anden etnisk oprindelse end dansk ikke må lukkes ind på et diskotek eller en bar

kan vedkommende altså allerede straffes derudover kan

af racediskriminationsloven det er derfor ikke nødvendigt at ændre

af racediskriminationsloven jeg må derudover forstå beslutningsforslaget sådan at det foreslås at der indføres det som kaldes objektivt individualansvar i racediskriminationsloven objektivt individualansvar hvor en arbejdsgiver altså kan pålægges bødeansvar for sine ansattes handlinger bør kun indføres under ganske særlige omstændigheder det skal ses i sammenhæng med at det jo med en sådan ansvarsform ikke kan tilregnes arbejdsgiveren som forsætligt eller uagtsomt at der er begået en lovovertrædelse sagt med andre ord bordet fanger for arbejdsgiveren han hæfter strafferetligt for sine ansattes handlinger selv om arbejdsgiveren ikke kan bebrejdes noget jeg mener oprigtig talt at en sådan ansvarsform vil være at gå for vidt i kampen mod diskrimination i nattelivet i praksis ville en sådan ansvarsform betyde

ser derfor ikke for mig at vi indfører et sådant objektivt individualansvar

stedet min opfattelse at dialog og oplysning er vejen frem der er ikke brug for ændring af racediskriminationsloven det er ikke løsningen så selv om jeg er fuldstændig overbevist om at beslutningsforslaget er båret af de bedste hensigter og intentioner

kan regeringen ikke støtte

det er egentlig

har en

offentligheden diskrimination er nemlig et problem også i nattelivet og derfor kræver det et politisk fokus der er elementer her i forslaget

igen også til dette sige

de her tiltag skal gennemføres i indeværende

også her er urealistisk da kun er få uger tilbage af denne folketingssamling

jeg tvivler på at der vil være opbakning til en hastebehandling

ikke støtte forslaget som det ligger her den del der handler om at bevillingsnævnene skal lægge vægt på ligebehandlingsnævnets kendelser diskuterer vi

dog bemærkes det at det jo i dag er lokalt bestemt hvilke parametre der vægtes ved tildelingen af bevillingerne

reguleret ved bevillingerne og dermed med alder og uddannelsesbaggrund

sager om vi skal centralisere yderligere på det her punkt men

der sikrer det samme som det der handler om ligebehandlingsnævnets kendelser

de øvrige elementer men vi er skeptiske over for

det personlige ansvar når det kommer til diskrimination som ministeren også

diskriminere

arbejdsgiveren juridisk

der på egen hånd ikke overholder lovgivningen og det bryder med et centralt

at vi til fulde støtter intentionen i forslaget jeg tror vi kan få meget ud af at tage en videre drøftelse af det her tema i retsudvalget eventuelt holde en

ordner

i

mener jeg at forslaget her vil medføre en dobbeltregulering frem for noget som helst andet og det kan ingen være tjent med særlig ikke de restaurationer der skulle underlægges den her lovgivning derudover er jeg helt på linje

individualansvar det er et lovgivningsmæssigt initiativ som vi skal være meget påpasselige med og det er et initiativ der kan skabe langt flere problemer problemer end løsninger en sådan ansvarsform vil være at gå for vidt i kampen mod diskrimination i nattelivet

forstår hensigten bag det her forslag

kan vi ikke støtte op om forslagets konkrete indhold

en truende eller lignende adfærd jeg synes det vil være interessant at vi i forbindelse med udvalgsarbejdet kan gå dybere ind i

det her således at vi kan se på om der er nogle elementer

nogle af organisationerne der organiserer restauratørerne der er kommet med nogle indspark

se på det med samarbejde mellem bevillingsnævn kommuner og andre

diskoteksejeren og derfor er det også diskoteksejeren der skal stå til ansvar hvis borgerne gentagne gange oplever at blive dømt ude på grund af hudfarve religion seksualitet handicap eller andet kan det føre til en følelse af tilsidesættelse og fremmedgjorthed for resten af samfundet følelsen af ikke at høre til ved vi er gift for den enkelte borger så vel som for samfundet som helhed og derfor bliver vi nødt til at

de her oplevelser meget meget alvorligt det er de negative oplevelser og følelser som vi ved fører til kriminalitet misbrug og i sidste instans radikalisering alternativet mener at vi skal gøre langt mere for at bekæmpe diskrimination på alle områder og derfor er vi også selv kommet med det forslag som handler om at begrænse diskriminering i nattelivet det var et forslag

anbefalet at man ved bevillingsansøgning fik en pakke med

yderligere opmærksomme på at de har et helt særligt ansvar

som sagt opnåede det forslag ikke flertal

men det skal ikke hindre os i at bakke op om

vi er også enige i at en regulering kombineret med holdningsbearbejdelse igennem kampagner kan være en løsning og den kombination vil forhåbentlig også være effektfuld på området for diskrimination i nattelivet

et ganske vidtgående skridt især hvis man

dog at hvis man hvis man ser

ikke kan få en eller anden form for konsekvens for stedet for

medarbejderne derfor mener vi også at

en konsekvens for for ejeren af

diskotek beværtning eller hvad vi nu

derfor vil vi gerne gå til det her

forslag med et åbent sind og

sige ja til de to konkrete punkter

ikke gå med til arbejdsgivers ansvar men se om vi kan

måske ikke så afgørende at det er det enkelte det enkelte tilfælde som arbejdsgiver skal tage ansvar

arbejdsgivers ansvar så hvis vi kan komme det i møde

igennem det forslag om ligebehandlingsnævnets afgørelser altså at bevillingsnævnet kan tage dem i betragtning

hvert fald ikke i tvivl om at der skal gøres mere end der bliver gjort i dag det giver os rigtig store problemer sådan som

jo en god lovgivning som der er blevet sagt i dag men vi har også nogle meget meget svage

til andre steder så det vi

også bliver ansvarlig for den dørpolitik der er og at

det springende punkt men at der ikke kunne være noget

til hinder for at bevillingsnævnene

de her kendelser fra ligebehandlingsnævnet

nuværende form det kan være at vi kan lave noget

som kommer til at have konkret betydning for at vi sikrer at der bliver mindre diskrimination i nattelivet end der

er bedre stillet end mange andre lande når det gælder transparens og korruption når det gælder offentligt ansatte der ønsker at afsløre for eksempel ulovlig forvaltning peger forslagsstillerne dog på at forholdene angiveligt skulle være mangelfulde det skyldes

offentligt ansatte ifølge forslagsstillerne alt for ofte overlades til at rejse sagerne i pressen hvilket er uhensigtsmæssigt

og myndighederne jeg er enig med forslagsstillerne i at vi skal værne om offentligt ansattes ytringsfrihed det er afgørende for et velfungerende demokrati at offentligt ansatte deler deres viden i den offentlige debat det hænger blandt andet sammen med at offentligt ansatte kan medvirke til at højne det faglige niveau offentligt ansatte kan eksempelvis bidrage med oplysninger om hvilke praktiske konsekvenser en given politisk beslutning har haft eller kan forventes at få derfor har jeg for ganske nylig opfordret samtlige ministerier kommunernes landsforening og danske regioner til at bidrage med en styrket oplysningsindsats om offentligt ansattes ytringsfrihed indsatsen skal sikre at offentligt ansatte kender omfanget af deres rettigheder så de har tiltro til at rettighederne også bliver respekteret i praksis jeg har samtidig opfordret ministerierne kommunernes landsforening og danske regioner til at sørge for at myndighederne inden for deres områder overvejer om det er hensigtsmæssigt at etablere en whistleblowerordning

der kom i april sidste år

udvalget blev nedsat i to tusind og tretten af den daværende regering udvalget har haft en højesteretsdommer som formand

herudover været bredt sammensat med deltagelse

af blandt andet professorer fra universiteterne og repræsentanter fra medierne og personaleorganisationer udvalget har haft til opgave at vurdere om der er behov for en styrket informations og rådgivningsindsats lovgivning om offentligt ansattes ytringsfrihed øget ansættelsesretlig beskyttelse af offentligt ansatte der har anvendt deres ytringsfrihed og etablering af et særligt nævn til sikring af offentligt ansattes ytringsfrihed udvalget har

whistleblowerordninger i den offentlige forvaltning og vurdere behovet for en sådan ordning

på de dele som er mest relevante i

til beslutningsforslaget det er henholdsvis

og regler om delt bevisbyrde det er bevisbyrde og øget godtgørelse for så vidt angår whistleblowerordninger fandt et enigt udvalg at der ikke bør gennemføres generel lovgivning udvalget lagde vægt på at der kan anføres hensyn både for og imod oprettelse af en sådan som argument for

at det kan øge grundlaget for demokratisk debat og kontrol at det kan medvirke til at højne niveauet i myndighedernes ydelser og at det kan styrke myndighedernes troværdighed som argument imod at indføre whistleblowerordninger taler

at det kan medføre at færre personer gør opmærksom på fejl og forsømmelser ved navns nævnelse og at det kan være svært at vurdere troværdigheden af anonyme anmeldelser udvalget peger også på at whistleblowerordninger kan skabe dårligt arbejdsklima fordi ansatte er bange for at blive hængt ud og at det kan indebære visse retssikkerhedsmæssige betænkeligheder i forhold til personer som bliver undersøgt på baggrund af anonyme anmeldelser udvalget fandt derudover at behovet for

og hensigtsmæssigheden af dem varierer fra myndighed til myndighed både i forhold til myndighedens størrelse typen af opgaver og eksisterende kontrolstruktur på den baggrund anbefalede udvalget

etablere en whistleblowerordning

omfang vil få offentligt ansatte til at gøre mere brug af deres ytringsfrihed det skyldes bla

at offentligt ansatte typisk er tilbageholdende med at udtale sig om forhold inden for deres arbejdsplads deres arbejdsplads fordi

de er bange for at skabe et dårligt arbejdsklima eller for at det kan få karrieremæssige konsekvenser for eksempel at de bliver frosset ud regler om øget godtgørelse vil ikke ændre på denne frygt hvis jeg kort skal opsummere de centrale pointer i mit indlæg er spørgsmålet

blevet grundigt overvejet af et bredt sammensat udvalg regeringen er enig

udvalgets enstemmige anbefaling om at der ikke indføres generel lovgivning om

om der er behov for at etablere en sådan regeringen er enig med den del af udvalget som har anbefalet at der ikke indføres regler om delt bevisbyrde og øget godtgørelse da sådanne regler ikke kan antages at offentligt ansatte til i højere grad at benytte deres ytringsfrihed derfor kommer det altså nok ikke

derimod lægges op til at man lokalt implementerer løsninger der skal sikre og styrke ytringsfriheden

målrettet de pågældende institutioner men også gennem styrket samarbejde og dialog på arbejdspladserne

udvalget kom med deres anbefalinger mener

tage afstand fra de anbefalinger i så fald udvander vi jo hele ideen med at vi kalder eksperter og repræsentanter sammen for at komme med anbefalinger

lave udvalgsarbejdet for at vi så efterfølgende kunne gå imod deres konklusioner

samlet udvalgs anbefaling for de siger jo i betænkningen klart at

og det er også derfor vi ikke kan støtte

her det strider direkte imod den anbefaling der gives i betænkningen når det er sagt

af udvalgets øvrige anbefalinger tages alvorligt at der eksempelvis sættes skub

ikke mindst er det helt afgørende at vi selvfølgelig fortsat

at de ansatte kender spillereglerne for eksempel

deltagelse i den offentlige debat om deres arbejdsplads ikke mindst er det ikke nogen hemmelighed at de sociale medier giver nogle helt nye udfoldelsesmuligheder og rammer

selvfølgelig afgørende at man lokalt på arbejdspladserne har en god sund

men jo altså også at arbejdsgiverne overholder disse

opfordrer justitsministeren til at følge op på

gode

det

er stik imod hvad udvalget nåede frem til i den fire hundrede og halvtreds sider lange betænkning som

de kom med og det vil jeg ikke klandre alternativet for

ligger ligesom i demokratiets regler at man skal

fremføre sine synspunkter her i folketinget

en overbevisende argumentation i tinget hvis man vil have et flertal

området når man samtidig vil gøre

de væsentlige punkter i en enstemmig kommissionsudtalelse og jeg synes ikke det er en overbevisende argumentation der

i den forbindelse skal man jo huske at retsstillingen i dag i

offentligt ansattes ytringsfrihed egentlig er temmelig klar nemlig at de offentligt ansatte ligesom alle os andre har ytringsfrihed jævnfør principperne i grundlovens § syv og halvfjerds den ytringsfrihed betyder altså også at

undlade at udtale sig det har den offentligt ansatte allerede ret til i dag naturligvis med visse modifikationer

man kan jo have så høj en stilling i det offentlige at det måske

helt misvisende hvis eksempelvis en departementschef begynder

komme nærmere ind på sine personlige betragtninger om

ytringsfrihed for offentligt ansatte og det

som sagt også det som kommissionen

til grund man har her

enstemmigt frarådet oprettelsen af et egentligt

man anvender udtrykket en selvstændig uafhængig instans jeg ved ikke rigtig

vi kan komme komme det nærmere end et egentligt nævn men det frarådes altså af denne kommission der

er der spørgsmålet om lovgivning om ansattes ytringsfrihed og meddelelsesret og her er der også et stort flertal der anbefaler at der ikke lovgives om det område

en eventuel whistleblowerordning skal man nok også have

indskrænkninger eller rettere sagt ulemper ved det der er risikoen for chikane over for den der nu anonymt angives til

afhøre vidner for sådan et nævn

under tavshedspligt så længe der ikke er en dommer der er formand for det og under alle omstændigheder

en risiko for at nogle kan blive hængt ud og også helt uberettiget

være sikker på at anonymiteten også holder på længere sigt forslagsstillerne kommer også ind på reglerne om

er altså noget vi skal passe på med at indføre for det forudsætter ligesom at man har et ansvar medmindre man kan bevise det modsatte og jeg vil sige

giver de for så vidt en ganske udmærket beskyttelse

sidst men ikke mindst skal jeg sige

venstre der ikke kan støtte forslaget her her sagtens kan støtte at hver enkelt instans i det offentlige får lov til selv at etablere sin egen whistleblowerordning det synes jeg at der i mange situationer kan være god grund til og jeg bemærker da også at justitsministeren har lagt op til at man bør overveje det rundtomkring i det offentlige

at det er sket i københavns kommune oven i købet sandsynligvis med en vis succes men som forslaget ligger kan venstre altså

fællesskab kan kæmpe for det og det bliver desværre nødvendigt eftersom der jo ikke tegner sig et flertal her i i dag så den kamp stopper ikke med debatten her jeg synes det er vigtigt at understrege at det er helt afgørende

sådan at det bliver muligt for offentligt ansatte

rapportere om ulovligheder og

de finder i deres arbejde og som det også er blevet fremført af blandt andet fru josephine

gå ud i pressen

ens chef ignorerer problemerne hvis man henvender sig til chefen eller hvis det skulle være sådan at det faktisk er chefen der er ansvarlig for

ulovlighederne så grundlæggende set

jeg undrer mig meget over den skepsis som

en instans som hvis den bliver oprettet vil kunne sikre en en struktureret håndtering

så de ikke ikke bliver til skandaler i offentligheden men altså bliver noget som

en vigtig ting og understreger

de partier som afviser forslaget

en situation hvor hvor der

kommer den ene skandale efter den anden og hvor det kunne have været håndteret på en langt langt bedre måde ligeledes ser

klapjagtet når de så går ud med ulovligheder som de er er vidne til derfor

element der er i det her forslag om at de offentligt ansatte skal sikres mod fyring hvis de bruger

jeg har som medlem af forsvarsudvalget fulgt en

området i den senere tid vi har set det med green desert sagen hvor whistlebloweren herre anders kærgaard jo er den som er blevet jagtet frem for

af uskyldige civile irakere som stadig ikke har fået lov

retssag fordi forsvarsministeren opretholder forældelsen ligeledes har vi set det

hvor det var forsvarschefen der var ude

ansatte med fyring hvis de brugte deres ytringsfrihed

som viser behovet for at der er et sted hvor man

det bliver håndteret på en ordentlig måde

at vi kan have en løbende udvikling og undgå de voldsomme skandaler som

desværre ser i dag da det for nogles vedkommende bliver den eneste måde

ulovlighederne frem i offentlighedens lys på når det bliver umuligt at gå til chefen som ikke vil tage dem seriøst og når det er umuligt at gå til en whistleblowerinstans som der desværre ikke er flertal

så fra enhedslistens side kan vi sige klart at vi støtter det her forslag

de offentligt ansattes organisationer som vi jo ofte ser efterlyse den så tak til fru josephine fock og alternativet

så

med en enkelt undtagelse og det er den sidste af pindene

den ansættelsesretlige beskyttelse som

går ud på en form for omvendt bevisbyrde ved afskedigelse det er vi ikke så store tilhængere af i liberal alliance men med den undtagelse synes vi egentlig der er tale om et rigtig godt forslag

har haft nedsat et kommissionsarbejde

denne kommission har så anbefalet noget andet end det alternativet her

det er selvfølgelig rigtigt men

herre peter kofod poulsen ellers frygtede lidt for et par debatter siden at bare fordi der kommer en kommission med en anbefaling så er partierne nødvendigvis bundet af

at gøre noget for offentligt ansattes ytringsfrihed og gøre noget for at offentligt ansatte afslører hvis der er ting i den offentlige sektor som ikke er i orden derfor

fra kommissionen ligesom vi i øvrigt anbefalede en offentlighedslov der bar præg af åbenhed selv om offentlighedskommissionen jo heller ikke kunne tage sig sammen til

altid man skal lytte til de kommissioner nogle gange er de gode nogle

jo så ikke noget galt i at pressen gør men på mange måder tror

mere gavnligt for alle hvis nogle af de her fejl blev opdaget i tide og ordnet på andre måder end ved at en hel myndighed en helt offentlig

skal trækkes igennem pressen

som jo meget vel kan være mindre tillid og så videre til myndighederne

sådan set at det her forslag er noget som ikke kun støtter whistleblowerens whistleblowerens interesse men også er i de offentlige institutioners interesse ikke bare for at undgå snyd og ulovligheder men også

de tilfælde hvor det rent faktisk forekommer tror at det

det kommer frem på vi har de samme forbehold som liberal alliance i forhold til omvendt bevisbyrde så det vil vi også gerne have en

drøftelse af i udvalgsarbejdet

vi selvfølgelig også tænkt over finansieringen

det svarede herre simon emil ammitzbøll sådan set på

vil vi jo også være ansvarlige for at finde finansiering det er vi fuldstændig indstillet på men jeg kan jo ikke sige her fra talerstolen

er et ansvar der følger hvis det skulle blive stemt igennem hvilket

se på implementeringsdatoen den første januar to tusind og sytten er nok ikke helt realistisk i forhold til den konkrete udformning

godt støtte vi har selv haft en overvejelse om hvorvidt man kunne lægge sådan en

myndighed eller sådan en funktion under

ikke fuldstændig parallelt men der er alligevel visse dele der minder lidt om ombudsmandens arbejde og det

en troværdighed og en kvalitet i arbejdet som vi også tror er rigtig vigtigt

kan blive anmeldt til sådan et nævn og derfor er det også meget vigtigt at det

arbejde der bliver udført i sådan et nævn

udformning men men det der står i forslaget kan vi bakke op om dog med betænkeligheder og forbehold i forhold til

bakke op om whistleblowerordninger

og så

på at udvalgets undersøgelser underbygger at offentligt ansatte i vidt omfang frygter negative ledelsesreaktioner ved at udtale sig kritisk i offentligheden om forhold vedrørende deres arbejdsområde ansættelsesretlig særregulering vil kunne have en gavnlig præventiv effekt i forhold til negative ledelsesreaktioner endvidere

et politisk signal om opbakning til offentligt ansattes udøvelse af deres ytringsfrihed

anvendelse af deres ytringsfrihed institut for menneskerettigheder anbefaler en markant styrkelse af offentligt ansattes ytringsfrihed

udvikler sig i retning af både øget beskyttelse af offentligt ansattes ytringsfrihed og ansattes meddeleret eksempelvis kan der

i den enkelte myndighed overvejes om det er hensigtsmæssigt at der etableres en særlig adgang til rapportering af mistanke om ulovligheder

beskrev kunne være en vej at gå

der er ansat i efterretningstjenesten

forskellige typer

det ville give mening at sige at der er nogle særligt udvalgte områder hvor det måske

og positive over for og jeg tror ikke der kommer til for alvor at ske noget hvis

vi kan nå endnu længere i udvalget også sammen med nogle af dem der ikke støtter

med den danske efterretningsofficer anders kærgaard som efter en lang kamp for at få håndteret sagen internt

valgte at gå til pressen med sin viden om at danske styrker overværede tilbageholdte irakere blive mishandlet af irakiske styrker

deltour afslørede omfanget af den omfattende skatteunddragelse i luxembourg

og i alternativets opfattelse også for demokratiet vi mener derfor at whistleblowere skal anerkendes for den vigtige indsats de gør for demokratiet

det gælder uanset om det er en storpolitisk ulovlighed som dem jeg lige har nævnt de afslører eller om det er i en mere almindelig hverdagssammenhæng er det ulovligt eller til skade for forvaltningens principper

her kommer den anden vigtige pointe med vores beslutningsforslag det handler som sagt på ingen måde kun om de store sager tværtimod

i allerhøjeste grad om hverdagens hverdagens problematiske sager det handler om at medarbejdere som har mistanke om eller kendskab til strafbare og andre alvorlige forhold på deres arbejdsplads skal kunne lade et professionelt organ håndtere sagen og der er bestemt efterspørgsel efter sådan et organ københavns kommune

her har man oprettet sin egen whistleblowerordning hos borgerrådgiveren som i daglig tale bliver kaldt ombudsmanden i løbet af de sidste tre en halv år hvor ordningen har fungeret har den modtaget godt fem indberetninger om måneden hvoraf to tredjedele af dem er blevet vurderet

at være inden for ordningens rammer og vigtigst kan man sige

i knap halvdelen af de sager bekræftede borgerrådgiveren at de indberettede oplysninger var enten helt eller delvis korrekte bemærk de tal de er rigtig store

jo at der er behov for at oprette den slags ordninger det er vigtigt for mig at understrege at

om forhold hvor kollegaen bruger kopimaskinen til et privat formål vi taler om lovovertrædelser eller andre alvorlige forsømmelser hvad enten de er sket bevidst eller

vi skal kunne rette op på den og erfaringerne i københavns kommune viser netop et behov for at gå et sted hen hvis man opdager fejl

jeg taler om de tilfælde hvor der er begået ulovligheder eller grove forsømmelser i forvaltningen men som vi aldrig hører om

og gør opmærksom på dem

mange grunde til at man som offentligt ansat ikke står frem anonymt eller ej men en ting der står klart for mig er at det aldrig bør være en mangel på steder at gå hen for at blæse i fløjten

her mener vi altså i alternativet at det er statens opgave at sikre at de fornødne muligheder er til stede det er med andre ord staten som skal facilitere whistlebloweren det er ikke whistlebloweren der skal facilitere staten

at sikre at offentligt ansatte har muligheden for at blæse i fløjten

oprette en whistleblowerordning som alle offentligt ansatte kan henvende sig til det

beslutningsforslag vi bør således hurtigst muligt sikre at offentligt ansatte som har kendskab til ulovligheder fejl og forsømmelser af en vis grovhed kan indberette det på ordentlig vis

behøver frygte for deres karriere eller som vi har set det i de mest alvorlige tilfælde frygte for at blive udsat for en personlig hetz og det kræver en troværdig

behøver frygte for personlige eller karrieremæssige konsekvenser fordi sagerne håndteres fortroligt eller anonymt og så vidt muligt internt i organisationen

med fordi en enig fagbevægelse kan man sige både lo ftf og ac ønsker

ansættelsesretlig sikkerhed det mener de der er behov for men alternativet er bestemt villig til at diskutere hvordan og hvorledes en sådan ordning

til de ansættelsesretlige konsekvenser skal skrues sammen

sikre at vi tager whistlebloweren ud af ligningen om man så må sige vi fastholder fokus på sagens indhold frem for på personen med andre ord sikrer vi at man altid går efter bolden sagen

at der er en instans som uafhængigt og uvildigt tager sig af indberetninger om ulovligheder og alvorlige fejl og forsømmelser frem for at en sag aldrig får lov til at se dagens lys

her risikerer man hurtigt at en hel myndighed tages til indtægt for måske en enkelt medarbejders forkerte handling hvilket jeg antager ingen af os her i salen finder hensigtsmæssigt

så debatten været fremført flere gange at det i betænkning femten tre og halvtreds om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger ikke anbefales at indføre obligatoriske whistleblowerordninger i alle myndigheder i stedet anbefaler betænkningen at alle myndigheder opfordres til at overveje hvorvidt det er hensigtsmæssigt selv at indføre en ordning og for nylig har justitsministeren udsendt et hyrdebrev som opfølgning på betænkningen til alle ministerier kl og danske regioner her anmoder man brevets modtagere om at gøre deres respektive organisationer opmærksom på anbefalingen om at man bør overveje hvorvidt der er behov for at oprette

organisation jeg er naturligvis glad for at ministeren

en sådan opfordring og det vil jeg da gerne kvittere for men jeg må samtidig erkende at det for alternativet ikke er tilstrækkeligt der er nemlig to problemer

blev udgivet og det burde have været mere end tid nok for de forskellige myndigheder til at foretage denne overvejelse om hvorvidt de vil indføre en whistleblowerordning

kun få kommuner og regioner som er begyndt at følge op på opfordringen således kunne vi

i politiken i søndags at ikke et eneste ministerium eller deres underliggende styrelser har indført en whistleblowerordning

oplyser datatilsynet som skal godkende alle whistleblowerordninger at ingen styrelser eller ministerier har søgt om at oprette en whistleblowerordning

det problem at selv om vi måske i fremtiden vil se nogle ministerier og styrelser og andre offentlige myndigheder i kommuner og regioner oprette whistleblowerordninger

vil der med al sandsynlighed stadig væk være en række myndigheder som ikke gør det

hvem skal sige om der er foregået ulovligheder i en bestemt myndighed

mere tunge myndigheder såsom forsvaret justitsministeriet og lignende er det nødvendigt at medarbejdere har et sted at gå hen hvis de får kendskab til ulovligheder eller grove forsømmelser om det så skal være et centralt nævn på

det vi foreslår eller om det skal være lokale nævn er vi som sagt fuldstændig villige til at drøfte

bemærkninger der er kommet fra fra enhedslisten liberal alliance radikale venstre og sf at i bakker op og jeg er helt villig til at se på de problematikker som i hver især har nævnt i en kommende udvalgsbehandling

initiativer som vil tage højde for beslutningsforslagets anbefalinger og bagvedliggende bekymringer

der er en god grund til at vi kommer med disse initiativer på databeskyttelsesområdet private virksomheder og offentlige myndigheder behandler i stadig større omfang oplysninger om borgerne en tendens der kun vokser i takt med den øgede digitalisering i samfundet danmark er et digitalt foregangsland

vi blive ved med at være men vi skal som borgere kunne stole på at vores personoplysninger bliver behandlet sikkert og lovligt det gælder både når vi selv overlader vores personoplysninger til virksomheder og myndigheder og når de selv indhentet

skal besvares hvad skal der ske med persondataloven hvad skal der ske med særlovgivningen hvad ligger der i rollen som dataprotectionofficer og så videre

nødvendiggør fremsættes for folketinget i efteråret to tusind og sytten

understrege at vi ønsker at alle interessenter på området bliver inddraget i arbejdet vi vil også gerne

side under de kommende politiske drøftelser løbende orientere retsudvalget om status

arbejdet med forordningen jeg ser derfor frem til de kommende politiske drøftelser og håber at alle vil

konstruktivt imod de nævnte initiativer må jeg så ikke lige afslutningsvis fremhæve det gode arbejde som datatilsynet udfører

derfor besluttede jeg tidligere i år at vi i samarbejde med datatilsynet skulle se på tilsynets nuværende opgaver og ressourcer med henblik på at tilføre flere penge til datatilsynet det har resulteret i at regeringen lægger op til at styrke datatilsynet med cirka to million kroner årligt fra

og frem hvilket svarer til en bevillingsforøgelse på cirka ti procent derudover vil spørgsmålet om tilsynets ressourcer løbende blive overvejet i forbindelse med arbejdet

i lyset af de nævnte og dermed allerede planlagte initiativer kan regeringen således ikke støtte

at

taget endnu flere initiativer fra regeringens side

planlægning økonomistyring kommunikation med det offentlige og med hinanden

fordi flere oplysninger formidles over internettet

forkerte hænder de kriminelle har også fundet ud af

bruge internettet i stadig større omfang faktisk er kriminalitet på nettet identitetstyveri snyd og misbrug af oplysninger den hastigst

myndighederne skal også blive bedre på nettet men ikke mindst stiller det krav til datasikkerheden og det er netop

fra

socialdemokratiets side har vi den holdning at det godt kan være at justitsministeren når frem til at det

er alle anbefalinger i beretningen der er lige i skabet

afgav den for et års tid siden

en venstremand i front for udvalget vi har forståelse for at det måske ikke er alle anbefalinger der kan tages

direkte ned og overføres men for os er det afgørende at der sættes turbo på processen og derfor kan vi som udgangspunkt støtte

men vi vil da klart foretrække

det må da være at foretrække frem for blot at pålægge regeringen at komme i gang

vil vi helst det men ellers vil vi støtte forslaget her men bolden er nu på justitsministerens banehalvdel og

til en proces eller blive indkaldt til et møde om hvordan vi kommer videre herfra i den gode ånd

at sikre tryghed og sikkerhed når det gælder personlige oplysninger oven på se og hør sagen og andre sager lavede et enigt retsudvalg en beretning i januar to og femten og beretningens anbefalinger

jo i hovedtræk det samme som enhedslistens beslutningsforslag

regeringen og justitsministeren redegjorde for i besvarelsen er regeringen i fuld gang med at implementere der er givet en

datasikkerhed datasikkerhed faktisk også en hel del i den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor som regeringen i samarbejde med kl og danske regioner præsenterede i sidste uge under overskriften

er der blandt andet fokus på tryghed og tillid til den digitale behandling af personfølsomme oplysninger bekendtgørelsen om cybersikkerhed er netop sendt i høring af forsvarsministeren så der sker meget på området

er eus forordning om sikkerhed på området

netop faldet på plads justitsministeren redegjorde for at der er flere penge på vej til til datatilsynet og jeg må sige at

den proces der er beskrevet af justitsministeren om det videre forløb

at sikre øget øget datasikkerhed i danmark

den rigtige vej at gå så vi sikrer det der er formålet nemlig digital tryghed og sikkerhed for borgere og virksomheder i danmark regeringen arbejder på sagen og derfor virker det måske særlig set i lyset af at eu forordningen først er faldet på plads efter beslutningsforslaget er

et drilleforslag fra fra enhedslistens

jeg må sige at den køreplan som justitsministeren har skitseret støtter vi fra venstres side og derfor kan vi ikke støtte enhedslistens forslag

samme melding fra det konservative folkeparti som

sikre at private virksomheder og offentlige myndigheder mødes

er krænkelsen lige hård uanset hvem der står bag

og vi bør sikre os at princippet om

design implementeres i offentlige it projekter endelig bør vi sikre os at cpr løbende revideres med datasikkerheden for øje jeg tror ikke at vi kan overvurdere hvor vigtigt det er at have styr på datasikkerheden

og vi har et ansvar for at sikre følsomme data i en stadig mere digital verden

det som vores nye it forum kan gøre er at samle de her lavthængende frugter op og gøre noget ved

rigtig rigtig mange ting på it området

sågar hørt nogle af mine kolleger på borgen sige at

vil alle sammen gerne fremme digitaliseringen på en ordentlig måde

være uenige om om det er effektivisering eller om det er forbedring vi taler

hvor vi har digitaliseringen i højsædet

i alternativets nye it politik

meget tættere på virkeligheden end nogen ellers har sagt til mig indtil nu at de var

vi diskuterer ret meget og hvis vi tager det sådan helt ind under huden og

design i det offentlige så tror jeg at

det vil overraske mange hvor meget der skal til for at opnå den sikkerhed som der

det eneste vi ikke er fuldstændig enige om på tværs

også drive en vækst i danmark

den her vækst på en måde hvor fundamentet er godt og solidt så skal vi tænke

det bliver delt i rødt og blåt i salen og

det er meget meget hårdt sat op tit går det også den anden vej rundt og der er nogle koblinger der bliver forbundet på tværs af de her farver men det allervigtigste på

det vigtigste vi kan gøre her i folketinget når vi taler digitalisering er at blive enige om

ind og danmark netop bruger det offentlige til at dyrke datasikkerheden

bruger de ret store summer vi har tilgængelige hvis vi kræver at det skal være det vi gør i det offentlige

vi begynde at sælge vores kompetencer til udlandet

sige

her digitalisering som der skal tages meget godt vare på

retsudvalget afgav for snart halvandet år siden

til hvordan vi her i danmark kan forbedre datasikkerheden og fordi der netop er gået noget tid og fordi der har været lidt stille

taget de seksten mest konkrete anbefalinger ud fra beretningen og de er så blevet indarbejdet i det her beslutningsforslag og det er jo for at

få sat noget turbo på processen for at

der bliver afgivet en beretning i et udvalg i folketinget endda med alle partier bag at det så ikke bare bliver glemt eller falder ned mellem

bliver nedprioriteret i forhold til til andre dagsordener så det her

en konkret tidsplan nogle konkrete forslag til hvordan vi kan skubbe den her proces videre i forhold til at følge

her i folketinget som sender en venlig rykkerskrivelse til regeringen og siger

altså til at ske noget på det her meget vigtige område som netop omhandler

at der skal udarbejdes en årlig redegørelse om datasikkerhed til folketinget

at der bliver oprettet en instans som følger op på datasikkerhedsbrud og drager konklusioner på baggrund af bruddet og som gør erfaringerne tilgængelige for øvrige myndigheder og virksomheder det er det vi i i daglig tale på på it sprog kalder

jo netop skal lave erfaringsopsamling og også finde ud af hvem der er ansvarlig hvis der er sket et brud på datasikkerheden på samme måde som vi har en havarikommission som tager sig af en situation

til datatilsynet og der tilkendegav ministeren

det er jo et skridt på vejen kan man sige hvis enhedslisten måtte bestemme

opjusteres med halvtreds pct og det ville jo så faktisk betyde at man man tilførte ti million kroner men okay det er et skridt på vejen og det er da rart at få den tilkendegivelse fra regeringen at man sætter et konkret beløb på hvad man har tænkt sig i forhold til at styrke datatilsynet så er anbefaling nummer fire at vi kigger på hvordan datatilsynet kan knyttes tættere til folketinget og det kommer jo af som det også fremgår af beretningen fra retsudvalget at rådet for digital sikkerhed

rådet ikke mener at datatilsynet med dets nuværende placering under justitsministeriet lever op til den uafhængighed som der for eksempel er fastsat i eus charter for grundlæggende menneskerettigheder og det

det der danner baggrund for anbefaling

af ordførerne også har har nævnt handler om sanktionsmuligheder

at private virksomheder kan blive straffet for nogle forseelser

det offentlige ikke kan blive straffet for de samme forseelser altså

kan man jo sådan set så at sige være være ligeglad med hvor bruddet foregår hvis det er det samme brud der

tale om og der for eksempel ligger og flyder oplysninger alle mulige vegne meget personlige

krav i offentlige udbudskontakter og hvis jeg må fremhæve et af de steder i det lange svar på tre og tyve sider som justitsministeren justitsministeren har givet i forlængelse af beretningen

givet for knap halvandet år siden så er det et af de få steder hvor

går ind og forholder sig positivt

nummer seksten som jo handler om at

bør gennemgå en grundlæggende revidering herunder at opgivelse af cpr nummer ikke alene skal kunne

og det handler jo om at cpr nummeret

cpr numre var tilgængelige

som det er i dag og det er jo helt tydeligt at det på en måde skal erstattes af et nyt system eller i hvert fald have mindre betydning det kan

være en krumtap på den måde som som det har været før fordi systemet simpelt hen er for utidssvarende det er ikke moderne og

til regeringen for at sige at når et enigt retsudvalg i folketinget siger at vi vil forbedre datasikkerheden så mener vi det faktisk

ministeren vil komme med en klar tidsplan og en klar tilkendegivelse om hvad det er der skal ske og nogle meget konkrete svar på de meget konkrete tiltag som der ligger i beretningen og ikke noget som jeg opfatter som for løst og

som ikke svarer direkte på de anbefalinger og konkrete initiativer som der rent faktisk ligger i beretningen og det er det svar

hundrede og syv og fyrre som som jeg refererer til her og som jeg har nævnt et par gange der skal vi altså

gøre for netop at sikre formålet med beretningen nemlig at øge datasikkerheden markant for danskerne

kan bruge det nye it forum som herre rené gade

initiativ til her i folketinget og som består

i det her beslutningsforslag er jo meget store punkter

på den beretning og det der ligger der men er hvert fald glad for at medmindre regeringen rykker ud med noget mere og nogle flere initiativer

det er regeringens ambition på energiområdet at danmark frem mod to tusind og halvtreds skal blive

en bred kreds af partier er danmark rykket et stykke ad vejen

idet det vil betyde at kommunerne får mulighed for at udnytte overskuddet fra eksisterende elproduktionsvirksomheder til andre øremærkede aktiviteter ønsker kommunerne at finansiere klimaforbedrende initiativer bør det ske som led i en almindelig prioritering af de skattefinansierede kommunale midler derudover mener regeringen ikke at en lempelse af modregningsreglerne skal bruges til at fremme kommunale investeringer i elproduktion fra vedvarende energi kilder i konkurrence med private virksomheder i de nuværende regler er det allerede muligt for

med vedvarende energi anlæg dog skal dette ske i et adskilt og udskilt selskab og kommunerne ikke trække et overskud ud fra selskabet og anvende det til almindelig drift uden modregning i bloktilskuddet de nuværende regler tillader således allerede kommuner at have vedvarende energi anlæg

alt muligt i kommunen og så skriver man men de kan bruges til klimatiltag bredt forstået jeg synes det er

en lille smule uklart endnu hvor bredt det skal forstås det andet er så også at jeg synes at hvis man går ind

vi faktisk gerne vil understøtte at kommunerne opsætter og udbygger ve kapacitet

jo også diskutere i forligskredsen og andre steder hvordan vi opnår den mest optimale energiplanlægning som samfund og ikke kun for den enkelte kommune derfor tror jeg at der

indtjening altså hvordan man opsætter vindmøllekapaciteten eller hvad det nu kan være for en kapacitet

som det ligger her men vi diskuterer selvfølgelig gerne om

er

kommuner kan gå ind og drive erhvervsvirksomhed det er et felt som som vi skal lade private virksomheder operere inden for og det skal offentlige myndigheder holde sig ude ude af desuden

sine serviceydelser over for borgerne jamen så skal det ske med den størst mulige gennemsigtighed og det er

som alle kan se taksterne på og kan se hvad de betaler og ikke ved at

som går ind i den kommunale økonomi så også af hensyn til at vi ikke ønsker den uigennemsigtighed

sig selv og

med private udbydere af vedvarende energi anlæg og det er vi ganske enkelt ikke interesserede i i venstre vi skal have fair forhold for alle parter den gældende lovgivning indikerer at det i dag allerede er muligt for kommunerne at have vedvarende energi anlæg så længe overskuddet herfra bliver inden for det kommunale forsyningsselskab men selvfølgelig skal kommunerne ikke kunne udnytte overskuddet herfra til andre formål uden modregning i bloktilskuddet derfor er det venstres overbevisning at modregningsprincippet sikrer lige forhold for alle

hvis

bemærkninger så er det herre

sådan

det ændrer ikke på at

spil til den bæredygtige omstilling

vi oplever er intentionen her på det sidste særlig i den situation må det være vigtigt at man kan skaffe rammer som gør at kommuner boligselskaber

har nogle rimelige og gode rammer for at lave

investeringer og har vished for

er for nogle regler der gælder fremadrettet

på den baggrund at at jeg er lidt skuffet over at man ikke kan se

nutiden lovgivningen er baseret på noget man ville bremse op over for da gentofte kommune solgte sit sit elselskab og scorede en kæmpe gevinst på det

set forståeligt nok at svend auken dengang fremmede en lov som kunne gribe ind over for yderligere salg og kunne lægge en begrænsning på hvor meget en kommune kunne få ud af det når

solgte sit eget energiselskab de samme regler

stor investering i samsø havvind køber otte møller og med tiden kommer frem til en situation hvor

der kan blive et overskud som kan trækkes ud af den investering og som kunne gå til en investering i

til vedvarende energianlæg så man ikke var afhængig af at man skulle have små millionbeløb på finansloven eller skulle have beløb ud ved at energireserven bliver disponeret på en sådan måde at samsø bliver tilgodeset

at der bare var lidt friere rammer for hvad en kommune kan bruge sit overskud til fra de vedvarende energianlæg så kunne energiakademiet på samsø

haft en mulighed for at opnå et tilskud via det overskud der er fra de kommunale møller jeg ser nogle kæmpe fordele i det her det er

bredt formuleret forslag der lægger op til at det

skulle se på hvad det var for nogle konkrete klimatiltag som skulle fritages for den modregning

det ikke har sin sin gang for at finde et flertal

bliver fremsat i næste samling men ellers kunne det godt tegne som om at det er noget

der skal arbejdes videre med og som først kan realiseres efter det næste folketingsvalg det synes jeg

man ser på de klimaplaner der er ude i kommunerne er de ambitiøse det københavn vil lave

det var

med vores tilstedeværelse markerede vi vores stærke støtte til aftalen og arbejdet med at implementere den parisaftalen skal nu ratificeres af såvel eus medlemsstater som eu samlet regeringen har hele tiden klart meldt ud at vi vil ratificere parisaftalen hurtigst muligt og at det under ingen omstændigheder bliver danmark der forsinker eus samlede ratifikation det er der ikke noget nyt i derfor vil jeg heller ikke imødekomme alternativets beslutningsforslag jeg ser ingen grund til at der fremsættes et beslutningsforslag som pålægger regeringen at ratificere snarest muligt det er jo et punkt

over hele linjen regeringen har tilmed fremlagt en klar tidsplan for dansk ratifikation i torsdags annoncerede jeg at regeringen snarest muligt i næste folketingssamling vil fremsætte beslutningsforslag om danmarks ratifikation af parisaftalen regeringen støtter som sagt op om parisaftalen og lægger vægt på at den kan træde i kraft hurtigst muligt derfor håber jeg at vi ved at fremlægge en konkret tidsramme også kan være med til at presse på for at eu og dets medlemsstater ratificerer aftalen hurtigst

vi skal huske at danmark først og fremmest kan blive part til aftalen når de andre medlemslande og eu som helhed har ratificeret

det betyder selvfølgelig også at selv om vi har gennemført vores nationale ratifikationsproces

skal vi stadig vente på at resten af eu gennemfører deres før vi kan blive part til aftalen indtil videre er frankrig så vidt jeg ved det eneste land i eu

meldt klart ud hvornår man vil ratificere jeg vil derfor også arbejde for at eu melder en klar tidsplan ud for eus ratifikation af parisaftalen det vil sende et stærkt og klart signal om at eu vil ratificere aftalen hurtigst

være med til at bakke op om den ambitiøse tilgang som regeringen har

en bred en bred opbakning i folketinget til en konkret tidsplan for hvordan vi kan sikre at danmark er blandt de første

ratificerer så tager jeg også positivt imod at ministeren allerede i sin tale her har sagt at det er vigtigt at lægge et pres internt i eu at det er vigtigt at vi som et land der støtter helhjertet op om aftalen og som er glad for den også er med til

skubbe på internt i eu forhandlingerne jeg er meget enig med ministeren i at det

en rigtig god idé at få presset eu

også bliver sat under et konkret pres så alt i alt

en enighed med alternativet om at vi

tak for at ministeren også har udsendt det signal og så en modtagelse af den udstrakte hånd

sammen i udvalgsarbejdet får lavet og får diskuteret

skal bygges oven på den eksisterende energipolitik i danmark

det energiforlig som

man går ud og melder ud at der er noget som man vil udskyde eller slet ikke gennemføre på trods af at der er meget klare aftaler om hvad der står i

der er tidligere blevet justeret på de kystnære møller og vi har lavet en justering for ganske nylig og dermed lagt os fast på en konkret gennemførelse og en tidsplan for at få udbuddet om de kystnære møller på tre hundrede og tres

hvad der er den danske energipolitik og sår tvivl om hvad det er for en

til noget som er en parisaftale

igen er et langt tilløb til at man vil lave gode gerninger om nogle år

hensigten er med ikke hurtigst muligt at ratificere parisaftalen vi ser meget gerne at man kommer frem til at man hurtigere får en øget indsats for den bæredygtige omstilling og hvis parisaftalen og udmøntningen af den kan gøres på en måde så vi er fremme i førerfeltet

er enhedslisten fuldt ud med på det så intentionerne i forslaget støtter vi og vi ser frem til at vi får den her udvalgsbehandling som forhåbentlig kan afklare

klimaforandringer oppe så vi også gør det her til en folkesag der kan

godt betyde noget at vi er tidligt ude og et af de lande der først ratificerer endelig ser det

ud til at vi bliver indhentet af regeringen i den sag her det troede jeg da

statsministeren har været i washington og ud over været meget morsom

så hurtigt som muligt i sluterklæringen fra mødet i washington står der faktisk the leaders commit to join the paris agreement as soon as

om det er snarest eller hurtigst men selv

skulle være i regeringens interesse at få

diplomati og dygtige håndværk som i høj grad var medansvarlig for at vi

ville være helt fair om man så er nummer to tre fire eller fem kan der være en smule signalværdi i det anerkender jeg derfor synes jeg

over stepperne men men

set tillid til at at regeringen presser på for at få den her ratificering

det her område men har som sagt ikke noget at begrunde min mistillid

og derfor bakker vi ikke op om forslaget men jeg håber

og det er rigtig positivt og den er jeg virkelig glad for

når vi så alligevel har fastholdt at behandle forslaget i

er det jo fordi vi synes det er så vigtig en aftale at det ville være fantastisk

kunne få et fælles ejerskab til ratifikationsprocessen i folketinget

det ikke bare er regeringens eget spor som køres efter regeringens ønske men

bliver en fælles proces som hele danmark står bag

hen derfor vi har valgt at gennemføre forhandlingerne i dag det er vigtigt for os

det skal ske hurtigst muligt og vi går i gang straks efter sommerferien fordi det som sagt

i oktober og hvad sker der så fra oktober hvor mange runder skal man igennem hvad er der af juridiske skridt og politiske skridt

før det her kan falde på plads det kan godt være at det

tid før vi er færdige med processen men det ville være rigtig fint at få åbenhed for og det håber jeg vi kan gøre

melde klart ud at et samlet folketing hele danmark står bag en ratifikation fra danmarks side det som jo er faren ja ja ja man kan sige at nogle lande kan komme først

ikke fordi jeg vil lave et væddeløb men det som er de egentlige faresignaler er at der er nogle lande i eu som vil forsøge

og at der er nogle lande som måske endda vil bruge den her proces som en slags forhandlingsobjekt i de kommende forhandlinger om byrdefordeling

jeg er i hvert fald blevet bekræftet i at hele folketinget synes det er en meget vigtig aftale

en vigtig præmis for regeringen at den grønne omstilling netop er omkostningseffektiv det er det vi i regeringen kalder grøn realisme omstillingen må ikke blive unødig unødig dyr for erhvervslivet og almindelige borgere regeringen ønsker at integrere vedvarende el produktion i fjernvarmen det er en måde at udnytte den stigende andel af ve strøm i det danske elsystem øget

i fjernvarmesektoren kan have stor betydning for en omkostningseffektiv energiomstilling det er en naturlig del af et smart energisystem regeringen støtter derfor udbredelsen af varmepumper og der blev med forligskredsens opbakning i

med udmøntningen af energireserven i december to tusind og femten afsat midler til energistyrelsens rejsehold for for store varmepumper rejseholdet arbejder på at fremme store eldrevne varmepumper en af rejseholdets vigtigste opgaver er at hjælpe varmeværkerne med at afklare om varmepumper kan medvirke til at opnå en lavere varmepris regeringen har fremlagt et forslag til en løsning på vores pso udfordring

pso støtten væk fra elprisen og

er varmepumperne styrket i konkurrencen i konkurrencen med

lagt et forslag på bordet om at energibesparelsen ved at benytte en varmepumpe kan regnes med derfor tror jeg at varmepumperne kan blive et reelt alternativ for de mange kraft varme værker der skal investere i de kommende år regeringen har således allerede fremlagt konkrete initiativer

at fremme varmepumperne forslaget vi behandler i dag problematiserer endvidere brug af biomasse

på nogle af de mindste mindste decentrale fjernvarmeværker der er således taget beslutning i den brede kreds af partier bag energiforliget om at give de fem og firs dyreste varmeværker mulighed for at opstille en

værkerne en mulighed for at sænke de høje varmepriser samtidig giver det en begrænset udbygning af biomasseforbrændingen da det kun er fem og firs navngivne mindre værker som har fået tilladelse

ikke tale om en massiv konverteringsbølge

en hjælp til de varmeforbrugere med de højeste priser der var også enighed

i energiforligskredsen om at fremme en større biomassekonvertering på de store kraft varme værker mange centrale værker erstatter således

der er etableret en brancheaftale som giver de mest ambitiøse bæredygtighedskrav i eu det er vel kun godt at vi på den måde baner vej for

for forslaget

som her er at vi har brug for varmepumperne i vores system hvis vi skal udnytte vores vindmøllestrøm bedre vi har brug for at sikre at der er en miljømæssigt bæredygtig balance i hvor meget biomasse der bliver omstillet til

det er positivt at der er nogle særlige værker som kan sænke deres varmepris ved at omstille til biomasse og at der kan være nogle store værker som omstiller til biomasse så skal vi også passe på at vi ikke får for stor en omstilling til biomasse i forhold til hvad vi kan levere

sidst men ikke mindst bliver det jo også på et tidspunkt et problem ovre i den røde bygning

og det derfor vil lave et hul i statskassen hvis ikke vi

en deadline al den stund at ude omkring i i fjernvarmedanmark ser man jo ind i at grundbeløbet vil forsvinde og at man derfor vil være nødt til at

hæve varmeprisen nogle steder hvis ikke man kan gøre noget andet hvis man skal undgå den højere varmepris kan man blive tvunget til at omlægge til biomasse måske også mere end vi skulle

og i den forbindelse ville det have været en bedre case med varmepumperne så jeg tror der er et behov og jeg forstår også godt den utålmodighed der

side i første omgang opfordre til at vi tager en drøftelse i udvalget i forligskredsen og prøver på at få lagt en plan for hvordan vi håndterer det her både den deadline vi har i forhold til at grundbeløbet forsvinder og man kan sige den deadline vi har i forhold til at vi ikke skal nå at få for mange der omstiller til biomasse inden vi får lavet de regler som de skal investere

sandheden er jo at når man sidder ude på det lokale værk og skal træffe en beslutning så er

kigge på de regler der gælder i dag og der forstår jeg godt at mange

det er vi selvfølgelig nødt til også rettidigt at handle på herfra og fra folketingets side

og at vi får lagt en plan for hvordan vi sikrer at vi ikke kommer for sent ud af hullerne og at vi i øvrigt får stoppet den her for store konvertering og at vi så i stedet for får brugt biomassen der hvor der er

vi anerkender at der er en problemstilling

udfasning af pso afgiften

hvis man forudsætter at psoen bliver afskaffet til fordel for for

og venter på den her afgifts og tilskudsanalyse som netop skal belyse

vi har skruet sammen i danmark der er afgifter og

tilskud som trækker i hver sin retning og måske overlapper

kan forbedres så på den måde ligger der

analysearbejde som ikke er gjort færdigt endnu og som måske også kan levere

regeringens pso udspil før vi vil konkludere om der er grund

ikke tilslutte os beslutningsforslaget her som pålægger regeringen at tage flere initiativer for vi vil godt se hvor de initiativer

pso udfordring vi står med ved at flytte finansieringen af pso støtten væk fra prisen og over på finansloven over en fire årig periode det forslag betyder i sig selv at det vil blive billigere at bruge store varmepumper i i varmeforsyningen derudover arbejder regeringen også med at varmepumperne skal kunne indgå

spareforpligtelser regeringen er i gang

med analyser som blandt andet skal undersøge mulighederne for

mener i venstre ikke at vi bør træffe yderligere beslutninger på området før resultaterne af analyserne foreligger vi vil ikke træffe beslutninger uden at have det faglige grundlag på plads venstre støtter derfor ikke

allerede er i gang med at fremme brugen af varmepumper som jeg har beskrevet i min tale desuden kan vi i venstre ikke støtte de radikales

for vores forsyningssektor og for at holde varmepriserne nede

de

det sker fordi der ikke er afgifter på biobrændsel men høje afgifter på el som skal trække de her varmepumper så langt så godt hele denne misere blev forstærket af

forsyningssikkerhedsafgiften eller brændeafgiften om man vil blev fjernet for nogle år siden så der kom en voldsom ubalance i de forskellige teknologivalg

ikke i biobrændselskedler for milliardbeløb fordi det er fornuftigt men alene fordi afgiftsstrukturen tilsiger det

synes jeg der er mange problemer med at satse entydigt på biomasse som indirekte kan give en masse problemer på miljø og fødevareforsyningen i verden når vi ikke bare siger go til forslaget som det ligger her

det naturligvis fordi regeringen jo allerede har barslet med en meget voldsom ændring af

finansieringen som betyder at el til varmepumper bliver markant billigere hvorved man kan sige at regeringen allerede er på vej med en eller anden form for problemløsning omvendt har vi også den principielle holdning at det ikke bør være afgifts og tilskudsskruerne der skal bestemme vores investeringsvalg nej alle bæredygtige teknologier skal kunne konkurrere på lige vilkår og vi er derfor

skulle hæve afgifterne på biomasse vi skal gentænke denne form for energipolitik vi skal væk fra det planøkonomiske regime så derfor vil vi gerne prøve

at finde nogle nye bud i en beretning der håndterer det her problem som vi synes er seriøst

gøre det på en måde så vi ikke bliver energiøkonomiske smagsdommere hvis man kan sige det på

det går aldrig fordi teknologierne altid

sådan som forslaget lige er formuleret nu men vi indgår gerne i drøftelser om ændringer i den skæve afgiftsstruktur som i den grad falder

jeg ved at der er lavet en certificeringsordning

men vi mangler en diskussion af biomassens reelle

det jeg læser at forslagsstillerne i virkeligheden gerne vil have er at vi sender det signal at vi efterlyser og at vi ønsker flere varmepumper og mindre

set godt være enig i det konservative folkeparti kan sådan set godt være enig i at sende det signal men man må også sige at biomassen

undværes i vores forsyningssektor i dag fordi den er med til at opretholde

men derfor kan vi godt være enige om at vi skal

tage incitamenter der kan fremme brugen af el i virkeligheden synes jeg faktisk at liberal alliances ordfører sagde det

meget rigtigt i forhold til den incitamentsstruktur der er i dag man vælger ikke en teknologi fordi det er den bedste nye teknologi til

anlæg men fordi det er den der er mest begunstiget i forhold

og afgifter stemmer vi så for det her beslutningsforslag jeg jeg håber ikke at det bliver sat til afstemning

vi som sådan er uenige i de elementer der ligger heri men fordi det

til i vores energiforligskreds hvor vi må afklare den her type ting men jeg kan godt garantere det radikale venstre at vi fra konservativ side gerne vil være med til at tage de initiativer der er mulige for at fremme brugen af

alle ved at det ikke er holdbart og vi risikerer på længere sigt at påføre danskerne større varmeregninger og

vejen frem være at vi får udbredt varmepumper på landets decentrale værker

er bekymrede for at der vil ske netop

den meget korte meget korte sigt en stor udbygning af biomasse på decentrale værker det er noget alle ordførerne kan se og er opmærksom på og jeg vil gerne takke og kvittere for en ret så positiv

det er et problem som alle åbenbart er enige om skal løses måske med nogle nuanceforskelle specielt når vi begynder at diskutere biomasse jeg kan høre at der er stor tilslutning til brugen af varmepumper

nogle gode forhandlinger det er helt klart at fra radikale venstres side er vi også indstillet på at der er mange metoder til det her det kan være afgiftsnedsættelser det kan være justeringer som jeg også hørte ministeren antydede der kunne være mulighed for

energiforligskredsen kommet i en helt ny situation med regeringens nye udspil det er jo et udspil der kom

som desværre ikke var i stand til at være her i dag af meget vidt forskellige årsager den ene er på barsel og den anden var vistnok i forhandlinger om fly

holdninger over for det her i forligskredsen jeg håber at

energiministeren vil modtage det her lige så positivt jeg stillede et spørgsmål til ham i torsdags og dagen efter

imødekom han mig det var med hensyn til

aktiviteter i forbindelse med efterforskning af råstoffer og det faktum at hovedparten af vores godstransport foregår til søs disse tendenser er vi nødt til at forholde os til aktivt både i grønland og i danmark en styrkelse af sikkerheden til søs kræver et bredt fokus det er alt fra præcise søopmålinger til sikker navigation og et velfungerende beredskab som påvirker niveauet af sikkerheden til søs i grønland derfor påhviler der også den danske stat et rigtig stort ansvar hvad angår sikkerheden til søs i grønland grønland og danmark indgik i to tusind og ni en samarbejdsaftale om de manglende tre og halvfjerds søopmålinger og søkort en god og nødvendig og ambitiøs aftale og hermed skete der også en fordobling af de årlige ressourcer der blev brugt til udarbejdelse af søkort i grønland inden to

og atten skulle disse være udarbejdet som papirsøkort opdateret som digitale søkort til gps navigationssystemer og på sigt til satellitbaseret navigation noget som jo hurtigt kan blive meget aktuelt hvis man følger taksøe jensen jensen

anbefalinger i forhold til at styrke sikkerheden til søs ved brug af satellitter

vi nu vidner til at regeringens ambitioner

at leve op til den grønlandsk danske aftale og levere de livsnødvendige søkort bliver sænket det hænger simpelt hen ikke sammen

jeg derfor se frem til energi forsynings og

på vegne af socialdemokraterne enhedslisten alternativet radikale venstre socialistisk folkeparti siumut inuit ataqatigiit

inden udgangen af to tusind og atten konkret drejer aftalen sig om i alt tre og halvfjerds søkort hvoraf geodatastyrelsen på nuværende tidspunkt har produceret to og tredive samarbejdsaftalen er en ambitiøs og vigtig aftale for det grønlandske selvstyre og den danske regering det er vigtigt for mig at præcisere at samarbejdsaftalen kun omhandler søkortlægning

for der skelnes i den maritime verden skarpt mellem søopmåling

opmålingen som ligger til grund for søkortlægningen foretages normalt fra et skib der opsamler alle informationer over dybdeforholdene i et bredt bælte af havbunden søkortlægningen gengiver alle informationer af betydning for sejladsen i et papir søkort herunder også resultat af søopmålingen søkortet bliver også udgivet digitalt når søkortene digitaliseres kan de vises på elektroniske navigationssystemer og nye rettelser og informationer kan gennemføres enkelt og smidigt genopretningen

positionerer positionerer de gamle søkort så de kan bruges sammen med gps navigation og ny søopmåling grønlands havområde er cirka tyve gange danmarks

med moderne søkort på én gang der passerer cirka tredstusind større skibe igennem de danske farvande hvert år

gennem de grønlandske farvande hvert år samarbejdsaftalen med grønlands selvstyre handler netop om genopretning og digitalisering af søkortene over det

hvor langt hovedparten af al skibstrafik foregår og hvor hovedparten af befolkningen bor prioriteringen af hvilke søkort der skal genoprettes først er sket i samarbejde med selvstyret geodatastyrelsen har

genoprettet og digitaliseret søkort i størstedelen af det kystområde der normalt kan besejles hele året to og tredive af de planlagte tre og halvfjerds søkort er som tidligere nævnt produceret hvilket betyder at geodatastyrelsen mangler at producere en og fyrre søkort inden udgangen af to tusind og atten for at opfylde samarbejdsaftalen med det grønlandske selvstyre det er i den sammenhæng vigtigt at understrege at der i forvejen eksisterer søkort over hele det område som er dækket af samarbejdsaftalen disse søkort blev imidlertid produceret på et tidspunkt hvor der ikke fandtes gode modeller for kortlægning af de nordlige breddegrader de gamle søkort kan bruges til navigation med traditionelle navigationsteknikker men de kan ikke bruges til satellitbaseret navigation med gps da de ikke er positioneret korrekt i forhold til gps systemet

er det derfor nødvendigt at bruge de gamle søkort og traditionelle navigationsteknikker til sejlads søopmålingen af de grønlandske farvande forventes at fortsætte i samme omfang som før udflytningen af geodatastyrelsen det samme gælder publicering af vitale sejlinformationer af betydning for søfarten i grønland som heller ikke forventes at blive berørt af udflytningen produktion af søkort i danmark foregår udelukkende i

som kræver helt specifikke kompetencer og det tager lang tid at oplære nye

på det årlige kontaktudvalgsmøde med repræsentanter fra grønlands selvstyre i december to tusind og femten orienterede geodatastyrelsen om at den

til aalborg kunne risikere at påvirke fremdriften af søkortproduktion i et omfang der kunne få betydning for opfyldelsen af samarbejdsaftalen selvstyret blev endeligt orienteret om forsinkelsen i begyndelsen af april i år ligesom jeg orienterede min grønlandske kollega knud kristiansen om situationen den femte april det er en stor øvelse at gennemføre danmarkshistoriens største og mest ambitiøse plan for udflytning af statslige arbejdspladser og det vil desværre komme til at påvirke driftssituationen i en række af de berørte styrelser vi har stort fokus på at gennemføre udflytningen af statslige arbejdspladser så effektivt og smidigt som muligt der har været drøftet kompenserende tiltag og mulige fremtidige leverancer med selvstyret og den tætte dialog med selvstyret om en eventuel opdatering af samarbejdsaftalen fortsætter det er derfor endnu for tidligt at sige hvor meget produktionen bliver forsinket

andet afhænger af personalesituationen og igangværende drøftelser med selvstyret om en revision af samarbejdsaftalen jeg skal være den første til at beklage denne uheldige situation og forsinkelse men nu er det vigtigt at se fremad og finde en løsning som det grønlandske selvstyre og regeringen kan være tjent med jeg vil derfor foreslå at geodatastyrelsen og det grønlandske selvstyre får ro til at udarbejde en revideret samarbejdsaftale som tager højde for konsekvenserne af regeringens plan for udflytning af statslige arbejdspladser og tilgodeser de involverede parter bedst

opgaven i det omfang de kompetencer findes i grønland giver det rigtig god mening at gøre brug af lokal arbejdskraft og lokale virksomheder derfor er det også oplagt at spørge ministeren om man vil åbne op for muligheden for at grønlandske virksomheder kan være med til at

den grønlandske kystlinje der har været afholdt gentagne samråd om dette emne

har spillet en meget aktiv rolle som opposition

til at sikre at aftalen om levering af de tre og halvfjerds søkort bliver overholdt

rigsrevisionen har regeringen i to tusind og fjorten fastholdt målet da det var et prioriteret område rigsrevisionen har udtalt at man vil følge ministerens arbejde med at leve op til samarbejdsaftalen det håber vi bestemt fra ias side gentagne gange regeringer holdt fast i at søkortene vil blive afleveret til aftalt tid men nu er aftalen truet ministeren har konstateret at det på grund af videnstab ikke er muligt at gøre søkort i grønland er færdige til tiden hvordan vil ministeren sikre de nødvendige investeringer og prioriterede ressourcer der skal være med til i tilstrækkeligt omfang at producere søkort over farvandene i grønland som opfylder de aktuelle og stigende behov for nøjagtige søkort for nylig kom det frem i en artikel i politiken at udflytningen af statslige arbejdspladser vil påvirke samarbejdsaftalen mellem grønland og danmark

i et svar fra ministeren på et opfølgende spørgsmål som jeg har fremsendt fremgår det at tolv ud af femten

konsekvens af udflytningen af geodatastyrelsen kan ministeren garantere at søopmålingen og produktionen af søkort over de grønlandske farvande kan færdiggøres i to tusind og atten som aftalt og hvad vil ministeren gøre for at sikre dette det synes jeg ikke jeg fik svar på fra et grønlandsk perspektiv

at blande os i planerne om udflytningen af statslige arbejdspladser det er udelukkende op til regeringen og

de danske partier her i salen men det er bekymrende at man sætter egne politiske målsætninger højere end sikkerhed og beskyttelse af ens eget folk ligesom det er problematisk at grønlands selvstyre angiveligt ikke var informeret om de konsekvenser som det har for samarbejdsaftalen mellem grønland

ikke rimeligt at den danske regering 1 ikke informerer grønlands selvstyre om de direkte konsekvenser

leve op til den her samarbejdsaftale og 2 at man ikke lever op til en aftale som der er blevet indgået

socialdemokraterne enhedslisten alternativet radikale venstre socialistisk folkeparti siumut inuit ataqatigiit og

folketinget pålægger regeringen at leve op til aftalen mellem danmark og grønland fra to tusind og ni vedrørende opmåling og offentliggørelse af søkort for de grønlandske farvande inden for

daværende miljøminister for at søopmålingen og fremstillingen af søkort

hurtigt nok herre troels lund poulsen

der er sket rigtig rigtig meget i og omkring grønland der sker rigtig rigtig meget i de her år derfor vil et velmenende råd nok være at man ser på om der er behov for at gøre yderligere

en situation hvor den nuværende v regering ikke mere kan leve op til løftet om

fremstillet inden udgangen af to tusind og atten fordi en række nøglemedarbejdere har valgt at forlade geodatastyrelsen på grund af udflytning det er derfor relevant at

denne forespørgsel til regeringen og understrege spørgsmålet

tænkt sig at gøre

år siden kunne det ikke gå stærkt nok og i dag beder regeringen så om lov til at udskyde afleveringen og lægger endda op til at der skal laves en helt ny aftale med selvstyret vil man lade det køre så godt som muligt og se hvor slemt det kommer til at se ud eller har regeringen tænkt sig at se på andre løsninger det vil vi gerne have svar på i dag sikkerheden til søs er helt afhængig af at der er pålidelige søkort at navigere efter

gælder det fjorde med hyppig krydstogtsejlads eller områder med forestående minedrift det forventes at skibstrafikken i de grønlandske farvande vil være stigende både på grund af krydstogtsturisme og på grund af de stigende råstofaktiviteter det øger risikoen for skibsulykker i et farvand hvor det er vanskeligt at foretage eftersøgning og

vil det uden tvivl koste menneskeliv og have fatale konsekvenser for et meget sårbart miljø og det er det der gør aftalen om fremstilling af søkort til en vigtig aftale mellem det grønlandske selvstyre og den danske regering socialdemokraterne mener at regeringen skal pålægges at sikre at søkortene fremstilles til aftalt tid og vi kan derfor støtte forslaget til vedtagelse fra ia

lede til en løsning på problemet derfor må den mindst ringe løsning på problemet være at regeringen går til det grønlandske selvstyre og laver en ny plan så de under

nuværende forudsætninger sikrer at de lovede søkort udarbejdes hurtigst muligt samt at regeringen bringer forholdene i geodatastyrelsen tilbage til normalen hurtigst muligt det arbejde vil dansk folkeparti følge jeg skal derfor på vegne af dansk folkeparti venstre liberal alliance og konservative

er der opstået en unik situation hvor kun en ud af femten højt specialiserede medarbejdere har valgt at følge med styrelsen til aalborg søkortproduktion er et yderst komplekst fagområde hvor medarbejdernes kompetencer normalt opbygges gennem flere års sidemandsoplæring derfor bliver opfyldelsen af samarbejdsaftalen med grønlands selvstyre forsinket folketinget opfordrer regeringen til at fortsætte arbejdet med at genetablere kompetencerne til produktionen af de grønlandske søkort

sikre en god dialog og et fortsat godt samarbejde med selvstyret om en revideret samarbejdsaftale om grønlandske søkort inden udgangen af to tusind og seksten desuden opfordrer folketinget regeringen til at denne særlige situation ikke danner præcedens for fremtidig udflytning

af mangel på den fornødne viden til at sørge for genopretningen af de gamle søkort regeringen ansætter løbende nyt personale og henter hjælp

søsterorganisationer og samarbejdspartnere og venstre håber at det kan lette processen når det er sagt

må vi også se på det store billede og heldigvis forholder det sig sådan at geodatastyrelsen i samarbejde med grønlands selvstyre har prioriteret hvilke søkort der skal digitaliseres først det gør at søkortene allerede er blevet digitaliseret i de fleste af de områder hvor der sejles mest venstre har lavet en historisk ambitiøs plan for udflytning

arbejdspladserne ikke kun findes i

udflytningsplan er er

desværre vist sig at give nogle store gnidninger lige nøjagtig i det her spørgsmål det beklager vi

meget trist men vi står i venstre ved vores ambitiøse plan for et danmark i balance hvor udviklingen ikke kun sker i de større byer samtidig støtter vi vedtagelse fra blå blok som beder regeringen om hurtigst muligt at genetablere kompetencerne til produktionen af de grønlandske søkort men det er ikke nogen hemmelighed

det her en situation som vi

at gøre med at

ondt

end at de laver opgaven så er det skandaløst derfor bør man jo

firmaer der fortæller at de kan

at det er en gang udenomssnak vi her har hørt fra ministeren og fra venstres ordfører og det synes jeg godt nok ikke i kan være bekendt jeg synes virkelig

i burde have leveret på det her område det er jo ikke lang tid siden

sejlene kunne være rebet så snart man

sige nej vi vil ikke med det kunne enhver ansvarlig ledelse

hvis den her regering vil

have anstændigheden i behold efter det her forløb jeg er enig med

holde alle de andre udflytninger ude

ikke sker på bekostning af den grønlandske befolknings sikkerhed når de er på havet

på sikkerheden for de folk der skal sejle i de her områder

siger okay så udflytter vi når vi har løst den opgave

stå inde for det kan ikke passe at en ideologisk betonet udflytning skal have forrang

vi har diskuteret gang på gang også i de her store skibe der kommer til at sejle

jeg vil bede både ministeren og venstre og

levere noget i stedet for at komme med de undskyld udtrykket søforklaringer vi har hørt indtil nu

der er mere kød på næste runde i det her ellers

er det godt nok skandaløst tak for

ikke kan bruges til satellitbaseret navigation så

katastrofen vel heller ikke kan inden retorikken ryger helt til vejrs vi har altså gamle kort vi kan bruge

det finder man altid på rekrutteringsproblemer efter

nogle flytninger der går lidt tid men det skal nok finde sine ben

må gå ud på det internationale marked og købe sig til de opgaver der er nødvendige det ville enhver anden organisation gøre som ikke

politisk drilleri og vi har også forstået at der er et

henvendt sig til de grønlandske ordførere og

vi slet ikke har noget problem fordi teknologien også her indhenter os og løser problemet på en helt anden måde end det vi havde forudsat

er det jo altid når man laver langvarige aftaler

man kan klare det på basis af fly og på en helt anden måde og meget meget hurtigere og sådan som jeg læser det også meget billigere hvorfor skulle det så ikke være grundlag for

starte en ny snak eller ændre på den aftale man

det skal man gøre alt hvad man kan for at løse

ikke grund til at tro andet så derfor støtter

sige at

den

at

konsekvens er tale om menneskeliv der står på spil alle som har den mindste erfaring med sejlads eller søfart ved hvilken sikkerhedsrisiko det kan indebære at sejle i farvande uden at søkort eller opmålinger er tilvejebragt

i farvande hvor man i forvejen har oplevet fatale ulykker og hvor der beviseligt

risikofaktorer som klipper og skær som

at se ved dårlig sigtbarhed

sagtens forstå den grønlandske bekymring ikke kun fordi vi selv kender

men også fordi vi selv har mistet flere skibe og søfolk i grønlandske farvande gennem tiderne

blev lanceret som en arktisk stormagt jeg vil benytte lejligheden til

på det faktum at verdens største ø kalaallit nunaat

som garant blandt andet i dag hvor statsministeren viser den smeltende is

tusk falder forhåbentlig konstruktivt ud

i provinsen jeg håber inderligt at regeringen er sig sit ansvar bevidst og

og arktis ved at finde en løsning så man kan levere søkortene til den aftalte tid mundheldet

et er søkort at forstå andet skib at føre forudsætter som bekendt at der faktisk findes

god kontakt med grønland og har diskuteret det her med de grønlandske politikere således at alle har været klar over hvad

sige at både ministeriet og geodatastyrelsen arbejder på højtryk i forhold til at håndtere personalesituationen

her i dag der ligger et brev til grønlandsudvalget som jeg ikke kender indholdet af da jeg ikke er medlem af grønlandsudvalget men ligger der nogle muligheder her

selvfølgelig også parate til at kigge

det er også således at der løbende ansættes nye medarbejdere geodatastyrelsen har indtil videre ansat ansat fire nye medarbejdere til produktion af grønlandske søkort og en række nye stillinger har været slået op til en snarlig besættelse der er også et kursusforløb

ekstern bistand

og eksterne konsulenter

den engelske søsterorganisation der har været afholdt undervisning med bistand fra den maritime samarbejdspartner

og der har også været en række andre tiltag

til at tiltrække nye medarbejdere herunder også fra storbritannien hvor der er et udbud af medarbejdere med de her kompetencer det undersøger vi alt sammen men det er også således at der er en

kan ikke bare fra den ene dag til den anden

håndtere de her søkort det kræver en stor specialviden og det kræver en længere sidemandsoplæring

håndtere den opgave så der tages alle de skridt der er mulige for at håndtere den situation vi er i det ændrer ikke

cirka fire tusind statslige arbejdspladser med det formål

det er min opgave som minister at håndtere den udfordring der er så godt som overhovedet muligt og leve op til det ansvar

sikre at vi gør alt hvad der er muligt for at håndtere den situation som som vi er i så godt som overhovedet

tiltag som jeg lige har redegjort for og er der yderligere forslag til tiltag

køre

synes